giver ordet til statsministeren for

tog hul på spørgetimen men i hvert fald tak

for ordet her ved årets første udvidede spørgetime

deltagelse af vores kære kollegaer fra grønland og færøerne det er jo altid en fornøjelse

beskæftigelsen er ved at sætte nye rekorder vi mangler

det skal nok ske der er optimisme alle steder i landet

danskerne har knoklet for fremgangen og her i folketinget har vi taget fat om mange af de udfordringer som bremsede væksten et af de områder som har trængt til en grundig oprydning

ved starten af denne valgperiode stod med tre store problemer

var tilstrømningen af asylansøgere til danmark historisk høj reelt ude af kontrol fra to tusind og elleve til to tusind og femten bare steg og steg

antallet af asylansøgere år for år

rettet op på i dag er antallet historisk lavt i to tusind og sytten var antallet af asylansøgere det laveste i ni år

kom alt for få nytilkomne flygtninge i arbejde kravene var simpelt hen for slappe tallene var lave år efter år ingen regering regering nævnt ingen regering glemt det er bare et faktum den udvikling har vi også fået vendt med topartsaftale trepartsaftale integrationstopmøde indførelse af

og der er altså få af dem færre end i ni år mødt med pligter mødt med krav om arbejde derfor kommer flere i arbejde det sparer samfundet for millioner og atter millioner af kroner til passiv forsørgelse for det tredje har tilstrømningen

igennem en generation betydet at danmark har forandret sig

jeg kan stadig huske fjerde klasse hvor ibrahim mødte op efter skoleferien som den første og den eneste tyrker på vores skole det var da jeg gik i fjerde klasse

år hvor jeg startede i gymnasiet der var antallet af ikkevestlige indvandrere og efterkommere i danmark godt halvtredstusind og i dag er det knap en halv million

procent siden min ungdom mange klarer sig godt og det er godt men der er også alt for mange der klarer sig skidt

hvor alt for få er i arbejde eller under uddannelse hvor alt for mange trods ti eller tyve år i danmark ikke taler dansk hvor børn ikke får de muligheder de fortjener

er udstyret til at kunne gribe

det har vokset sig stort vestegnens borgmestre råbte op for mange år siden deres opråb blev lagt i skuffen misforstået hensyntagen skyggede for virkeligheden

overbevist om at vi stadig kan løse problemerne

derfor vil regeringen i denne uge fremlægge en omfattende strategi som skal tage fat om parallelsamfundene vi vil sætte ind med en vifte af markante og målrettede initiativer og med klare mål for fremtiden

og mon

var imod vores stramninger på asylområdet som nu har ført til at vi har den laveste tilstrømning til danmark i ni år også vil vride sig når vi tager fat på de her problemer

partier vil vise mod og ansvarlighed

bare nødt til helt stilfærdigt at sige det hjælper ikke på dagens parallelsamfund at oprette fiktive teltlejre i nordafrika det er ligesom en postgang for sent nu er tiden kommet til at tage sig af de følgevirkninger der er opstået over en generation parallelsamfundene ghettoerne danmark fortjener at vi får ryddet op efter fortidens synder at vi sætter ind hvor problemerne er

vi giver alle en mulighed for at komme forlæns ind

det vil regeringen fremlægge et samlet bud på på torsdag og umiddelbart efter det vil regeringen indkalde til et sættemøde

samtlige folketingets politiske partier med den ambition at vi hurtigt får omsat strategi til handling der kan mærkes

spørgeren og statsministeren har begge op til to minutters taletid

hvor spørgeren og statsministeren hver gang har en minuts taletid det er først

aaja chemnitz larsen inuit ataqatigiit

er det med en påmindelse om at med lov skal land bygges det står der ved døren ind til folketingssalen og det minder os om at en af vores fornemste opgaver som folkevalgte er at sikre en lovgivning som svarer til samfundets behov vi skal samtidig være et par skridt foran vi skal forudse problemstillinger i samfundet og på den måde kan man sige at lovgivningen skal være en rettesnor for den ønskede udvikling meget udvikling som gælder i grønland og varetages af os her i folketinget er dybt forældet lad mig give et par konkrete eksempler i danmark kan forældre af samme køn vedkende sig medmoderskab dette er ikke muligt i grønland da centrale dele af børneloven er fra nitten to og tres i grønland

betyder det at den ene forælder skal være adoptivmor og ikke kan anerkendes som medmor som man kan her i danmark et andet konkret eksempel er persondataloven som heldigvis her for nylig er blevet opdateret

i danmark er persondataloven

opdateret og ikke mindst tilpasset de nye udfordringer og de muligheder som digitalisering og øget aktivitet på internettet medfører i dag er meget grønlandsk lovgivning under dansk ansvar fortsat ikke opdateret lovgivningen halter efter og det er med til at holde det grønlandske samfund tilbage mener statsministeren som også er minister for rigsfællesskabet at det er tilfredsstillende med gammel dansk lovgivning i grønland

jo også derfor at vi på finansloven har afsat en pulje på ti million kroner årligt i perioden og atten til en og tyve til justitsområdet i grønland

også derfor at justitsministeren har stået til rådighed og fortsat står til rådighed for en løbende dialog med de to grønlandske medlemmer af folketinget om hvordan vi

det er jo trods alt et ærligt svar kan man sige i regeringsgrundlaget

og jeg citerer følgende regeringen vil opprioritere løbende at opdatere lovgivningen for færøerne og grønland

regeringen plejer også at henvise til at der der mellem grønland og danmark skal samarbejdes regering til regering

er det jo selvfølgelig også afgørende hvad det er for nogle udmeldinger som

kommer med i forhold til at få sat skub i en større opdatering af gamle love nu er det sådan at

for første gang i nyere tid har indleveret en strategi og en handlingsplan med nogle meget klare prioriteringer i forhold til hvilke love der skal opdateres vi ved at der er cirka et år tilbage af denne valgperiode her i folketinget og derfor må man jo sige at regeringen har et rigtig stort arbejde foran sig

vil jeg spørge om statsministeren mener at det er realistisk at leve op til sit eget regeringsgrundlag

er realistisk at arbejde med den målsætning

om man kan komme helt i mål inden folketingsvalget jo ikke stå og garantere

at vi arbejder ned ad den vej det synes jeg også vi har vist vilje til

mødes med grønlandsudvalget mere uformelt

åben dialog med

det gælder også de færøske medlemmer

regeringen det er både i forbindelse med finanslovsforhandlinger forsvarsforlig men også i den her løbende diskussion om hvilken rækkefølge vi

set også på på en række andre områder for eksempel

ved vi at der er flere virksomhedsledere i grønland som står over for

det er virksomhedsejere som

bidrager til det grønlandske samfund og her efterlyser de en opdatering af arveloven i forhold til et kommende generationsskifte arveloven blev i danmark revideret for otte år siden og i grønland

så både erhvervslivet og naalakkersuisut ønsker sådan set også at arveloven bliver opdateret men arbejdet trækker rigtig meget i langdrag

synes også det er udtryk for en skæv udvikling mellem grønland og danmark hvordan mener statsministeren at gammel lovgivning er med til

derfor vi har udtrykt den her målsætning i vores regeringsgrundlag og ministrene arbejder målrettet efter det

vil jeg gerne gøres mere bekendt med den og også følge op på den det er også derfor vi har iværksat et et målrettet

inden for for rigsfællesskabet for at bryde

de hindringer der er for den

danmark grønland danmark

der skal gøres hvis man generelt

have de samme standarder også på hjemtagne områder

det er åbenlyst at der er

med rigsfællesskabet og at man gerne vil bevare rigsfællesskabet han snakker om

ligeværdighed respekt og samarbejde

at vores relationer internt er meget vigtige vi har meget tilfælles

mange stærke relationer og blandede ægteskaber

i hele rigsfællesskabet som alt sammen har en stor betydning for vores opfattelse af hvad rigsfællesskabet er for noget

som vi på mange måder ikke står sammen om

nitten en og halvtreds stod staten med eske brun i spidsen

det har vi set i filmen eksperimentet og vi har

disse børns oplevelser

og fremmedgørelse af deres eget sprog land og kultur stod staten staten i spidsen for folketinget har

kan disse børn der blev fjernet tilbage i nitten en og halvtreds få en officiel undskyldning fra staten og dermed blive behandlet med ligeværdighed og respekt

at folketinget for nylig har vedtaget det vi kaldte retfærdighedspakken hvor man ophæver forældelsesfristerne for krav på erstatning og godtgørelse som udspringer af at en forvaltningsmyndighed har tilsidesat lovbestemte forpligtelser over for børn der har været udsat for

er jeg også også bekendt med at at spørgeren har stillet et

udvalgsspørgsmål i regi af

grønlandsudvalget til justitsministeren som justitsministeren i øjeblikket er ved at udarbejde en besvarelse

kommer jeg til at henvise til her

jeg har stor respekt for regeringens

eftersom det er ren dansk jurisdiktion vi har læger som arbejder i grønland

som kommer fra et tredjeland det vil sige uden for de nordiske lande læger som

gennem deres uddannelse også har haft ophold i danmark og dermed

som senere hen har fået arbejde i grønland

gerne bo i grønland for altid

får ikke opholdstilladelse og

grønlandske befolkning for vores sundhed for vores sikkerhed men

fordi de er med til at redde liv

har behov for disse mennesker

høre lidt mere om

jo ikke bekendt med på stående fod altså helt generelt må jeg sige at de regler vi har for indfødsret

gradbøje ud fra en eller anden overvejelse om at folk

fået statsborgerskab ønsker at bo i en bestemt del af rigsfællesskabet frem for en anden det bliver jeg nødt til at sige

egentlig et ærligt svar det prøver jeg nu egentlig at give løbende men

jeg må helt ærligt sige at jeg ikke er bekendt med den her problemstilling jeg vil meget gerne vide mere om den og så må vi

diskussionen derfra vi har jo en indfødsret der statuerer hvilke kriterier man skal leve op til for at få indfødsret

i øvrigt et regelsæt som regeringen har planer om skal revideres med afsæt i drøftelser med

politiske partier senere i det her forår det bliver næppe med henblik på at lempe mulighederne for at blive

vi har det grundsynspunkt at man når man

rigsfællesskabet altså i ord og handling og vandel og levned skal vise

er jeg helt bekendt med at det grønlandske samfund ligesom det danske på mange vigtige positioner er beroende på at der er kommet folk til udefra som løfter vigtige opgaver

er i gang med at bygge lufthavne eller har i hvert fald planer om at bygge store lufthavne som kommer til at have en stor betydning for grønlands fremtidige infrastruktur men også helt bestemt

for hele regionen generelt

deres arktiske politik

kineserne ser arktis som et af de vigtigste indsatsområder udenrigspolitikken fremover

kinesernes interesse i arktis

mulige investeringer og hvordan kan det have en relation

usas interne relationer

kunne have lyst til skulle vi måske finde

til at diskutere det her i bund

i en række sammenhænge for eksempel når vi tager stilling til

kritisk infrastruktur altså det er jo derfor at folketinget senest har vedtaget en lovgivning der gør at vi har mulighed for at lægge andre hensyn end

til grund når vi tager stilling til om man for eksempel kan trække gasledninger gennem danmark

synes at man også skulle gøre sig

lang tid siden vi har stået over for hinanden her så jeg har næsten glemt hvordan det foregår

bruge en lidt større kvote til sådan nogle spørgetimer i fremtiden men siden

har lagmanden besøgt statsministeren og blandt andet blev færøernes begrænsede udenrigspolitiske råderum diskuteret vi har også haft et intermezzo omkring en hensigtserklæring imellem island grønland og færøerne angående samarbejdet

i vestnorden og der har været diskussioner i forbindelse med en ansøgning om færøsk medlemskab af nordisk råd

ikke at nogen med indsigt i

er i tvivl om at netop spørgsmålet omkring udenrigspolitiske forhold

til flere sammenstød imellem landene hvis ikke

er jo ikke med i eu vi har brug for at agere i det internationale samfund både når vi skal forhandle adgang til ressourcer og adgang til markeder for eksport og det harmonerer ikke altid med danmarks interesser som jo i høj grad er bundet op på eus interesser

bliver ikke mindre udfordrende når uk udtræder af eu har regeringen nogen konkrete overvejelser om hvilke skridt man vil tage

herre magni arge igen og jeg har ikke glemt

lagmanden og jeg også med vores grønlandske kollegaer at vi skulle sætte et arbejde i gang for at se på hvordan vi kan give det der hedder

dfg ordningen altså danmark for så vidt angår grønland og færøerne

og det har vi så siden haft en ambition om at komme i gang med det har ladet vente

og det har ikke været på vores initiativ at det

juridisk spor og herre magni arge ved jo også godt

er hegnet ind af forskellige ting rigets grundlov

nordisk råd senest bekræftet på den seneste

ligesom er rammerne også for en større selvstændig færøsk deltagelse i det nordiske samarbejde så der er nogle juridiske grænser og de må bores ud og så er der det praktiske pragmatiske som jo er det andet spor

sørge for at man kan indfri de

jo selv også naturlige ambitioner der findes på færøerne for at spille sin egen rolle og

mennesker der gerne vil sidde ved et bord og snakke om de her ting på et

her med at det er inden for grundlovens rammer jeg tror at hvis man bliver ved med at fortolke den udenrigspolitiske lov og de rammer man har

ind i den her konflikt under alle omstændigheder betyder det så at statsministeren er parat til at gå ind i en diskussion

og finde løsninger der ligger uden for grundlovens rammer

øvrigt kan jeg se at statsministeren skal deltage i sambandspartiets årsmøde her om nogle uger jeg tror at det ville være meget interessant at høre om statsministeren også vil deltage i det republikanske partis årsmøde så vi

der kommer noget godt ud af og og indtil videre har der ikke været nogen tradition for at jeg har modtaget invitationer fra

vil jeg bestemt give det min meget meget positive overvejelse det er helt rigtigt

sådan at det parti er mit eget partis søsterparti

så jeg

spørgsmålet det

nytte noget at man ligesom reducerer grundloven til sådan en eller anden

der er patina på den jeg har tidligere selv

oplevet at den er blevet tolket uhensigtsmæssigt i

at udvide danskere i udlandets stemmeret egentlig med det afsæt at verden er blevet lidt mere mobil end da grundloven blev

er måske lidt anderledes hvis man er udsendt i tre år og

i daglig internetforbindelse med sin familie

bare nogle grænser og der er vi bare ikke udstyret med den frihed at vi

som er ledere af hver sin civilsamfundsorganisation og de forhenværende ministre i delstatsregeringen

men de sidder stadig væk på fjerde måned i fængsel

man angiveligt er bange for at de skal tale politisk for

catalansk uafhængighed anser statsministeren det for

i den europæiske demokratiske

og har statsministeren sympati

danske medier som har beskæftiget sig med abort på færøerne der har været journalister deroppe for at lave udsendelser

der er ikke noget at komme efter når det gælder lovgivningen

og den bliver ifølge mange læger og kvinder

er heldigvis meget lavt men det er ikke så lavt som det ville være hvis loven blev fulgt

men sagsområdet bliver jo som bekendt overtaget her til sommer og så skal der være en færøsk debat som så skal munde ud ud i en færøsk lov

forfølger den danske grundholdning at aborten skal være fri og

lovgiver direkte på færøerne altså sætter den danske lov i kraft for færøerne uden om

myndigheder men det er jo således at hvis en lovgivning på færøerne skal have demokratisk legitimitet

og vedtages af færøske myndigheder jeg tror at

her har vi chancen for at gøre noget for en dansk grundværdi

fri abort selvfølgelig skal vi handle hvor vi kan handle

for bare at snakke og nu gør vi det her og sætter loven i kraft hvad ville statsministerens svar svar være i sådan et program

blande mig meget direkte i ingen skal være i tvivl om mine og regeringens grundholdninger i alle de her spørgsmål der

intervenere i indre færøske forhold må sige at det var med et vist langmod

færøerne nærmede sig en retstilstand der minder om den

danske altså det er mine grundholdninger

at færøerne er et folk en en nation

for at få defineret sine egne

det gør ikke at jeg er

for det

have meninger og alle meninger er velkomne og

nogle steder skal man holde sig væk

og fangevogtere har et langt svagere juridisk grundlag for deres

deres rettigheder og pligter end de tilsvarende danske fordi den danske

straffuldbyrdelseslov ikke er sat i kraft for færøerne jeg har spurgt

i kraft først og som jeg forstår

kan der gå helt frem til to tusind og en og tyve

sker noget jeg forstår ikke at det kan være så indviklet det

jeg forstå for ellers kunne det jo være ganske fristende at

men det går jo nok ikke jeg kan ikke stå her

kender heller ikke detaljerne i det jeg ved jo at en del af den problemstilling der er ved siden af selve lovgivningen

afsoningsforholdene på

for at se om noget af det der er planlagt skal gøres kan gøres hurtigere end det allerede er planlagt

om situationen i spanien fordi det er et internt

den debat der er i europa i øjeblikket både når

det gælder flandern korsika

baskerlandet catalonien og skotland

hvis vi vi ser på det som man ønsker i skotland

sætte flueben ved næsten alle deres ønsker det fungerer her hos os

som et indspark til den meget store og vigtige

debat at man fra rigsfællesskabets side var mere aktiv

i andres forhold men at sige at sådan kan det også gøres måske til inspiration for

fredelige land i mange dimensioner kan tjene som et et forbillede det gælder hele den måde man håndterede de historiske

i det syddanske og det nordtyske

snart kan fejre hundredåret for og den måde som man har behandlet mindretal på begge sider af grænsen på efterfølgende det gælder egentlig også de særlige ordninger vi har udviklet inden for rammerne

en god balance mellem national selvstændighed og så et rigsfællesskab det kan fint tjene som inspiration

det er måske her vores indfaldsvinkler er lidt

jeg er ikke ligesom offensivt

i europa jeg lægger til grund

også via deres ambassadørers tilstedeværelse i vores land at de har et fint indblik i i danmark og jeg har også den glæde at

spørges og udvises interesse og så skal vi selvfølgelig stille op

så går vi videre til fru mette frederiksen

er ret enkelt jeg glæder mig rigtig meget til at se regeringens udspil på på torsdag i forhold til

udlændingeudspil og det er jo i mine øjne helt naturligt at det

princippet og værdien om ret og pligt man skal have et arbejde hvis man overhovedet kan

være lovligt undskyldt det er klart men men hvis man

man skal yde før man kan nyde og

for at vi kan have et velfungerende velfærdssamfund er at langt de fleste af os der er i den erhvervsdygtige alder faktisk går på arbejde ellers kan vi ikke finansiere vores samfund

arbejde og forsørge sig selv er det mest naturlige det

af os der er i danmark men når vi kigger på gruppen af ikkevestlige flygtninge og indvandrere

så så ser tallene helt forkerte ud ja de vender faktisk nærmest

igennem en længere periode og er bekymrede både for det samfundsøkonomiske

der er rigtig mange børn i danmark der i dag vokser op i et boligområde hvor det ikke er naturligt at mor går på arbejde

mødrene dårlige forudsætninger for at

få deres børn godt i vej og det giver også nogle store ligestillingsmæssige problemer

skal man hvis man følger vores forslag i fremtiden yde syv og tredive timers

indsats på den ene eller den anden måde for overhovedet at kunne få

en ydelse i danmark det tror vi vil være godt for integrationen og det vil selvsagt være godt for samfundsøkonomien

måske kunne tiden være inde til ikke at afvise hinandens forslag men tværtimod finde nogle løsninger så jeg

mig at høre statsministerens holdning til det socialdemokratiske forslag

arbejde skal arbejde og tjene deres egne penge

en integrationsydelse for alle nytilkomne desværre stemte socialdemokratiet ikke for

om integrationsydelse står mig ikke helt klart

møder vi på en helt anderledes håndfast måde end vi har gjort historisk med det udgangspunkt at man står til rådighed på arbejdsmarkedet

ikke er noget man skal bevise at man at man gør

også øget andelen af dem der vurderes

at stå til rådighed på arbejdsmarkedet ganske ganske markant

men i øvrigt også fordi den her dagsorden har været italesat og det har fru mette frederiksen også medvirket til det vil jeg

helt åben over for det jeg ved at min beskæftigelsesminister

af sanktionsregler og rådighedsforpligtelser

stilfærdigt sige at kommunerne forvalter det her meget uensartet der er kommuner der virkelig bruger de instrumenter der er i værktøjskassen og når langt ud og får folk i beskæftigelse

mere langmodigt det tror jeg vi skal tage noget mere ejerskab

det jeg sagde i min åbningsbemærkning at

er deres deltagelse på arbejdsmarkedet lav både for dem der har været her gennem mange år altså også årtier

hvor den kvindelige deltagelse på arbejdsmarkedet er for lav og det giver os nogle kæmpestore udfordringer

det kan gøres med et servicetjek vi har servicetjekket den lovgivning med skiftende ministre ad rigtig mange omgange og jeg tror vi

at være meget mere præcise og meget mere direkte i vores krav

til de mennesker der kommer til vores land når man

forventer vi at man går ud og finder et arbejde hvis det så ikke lykkes

og det var det konkrete forslag jeg spurgte

til skal vi vende det rundt sådan at der bliver håndgribelige krav og dermed

nu er tydelige forventninger at fokusere på undtagelsen

fru mette frederiksen selv synes er hovedreglen

optik og min grundholdning er sådan at folk der kommer

andet fly et sted hen som jeg ikke ved hvor er men i min

virkelighedens håndbog er vi nok nødt til at give dem

det og så skal de jo mødes med et håndfast krav om selvforsørgelse og vi skal da fokusere al vores

på at sikre hvordan det sker synes jeg bare i stedet for at diskutere

sur eller noget jeg siger det bare helt stilfærdigt i opløbet

også gerne diskutere det når vi kommer ind i de her diskussioner på et mere oplyst grundlag jeg synes bare vi skal

hovedreglen og få det til at virke frem for at bruge mange kræfter på at definere en eller anden undtagelse

hvis jeg skal tage statsministerens ord for for pålydende

ønsker statsministeren fortsat at have asylbehandling i danmark jeg ønsker at have den i nærområderne ganske enkelt fordi jeg synes det er en bedre måde at lave flygtningepolitik på her er en tydelig politisk forskel og den må vi jo diskutere

hen ad vejen altså vores udfordring er den og det gælder sådan set

hovedreglen ikke er at kvinder med ikkevestlig baggrund er i arbejde i danmark hovedreglen er at de ikke er i arbejde hovedreglen er at når du kommer hertil hvad enten du er flygtning eller indvandrer og

også sværere ved at sikre en hverdag for

jeg vil rigtig gerne have at alle der kommer

et arbejde indtil vi når det punkt

vil ikke være med til det konkrete forslag nuvel men kunne vi måske aftale herfra at vi ikke bruger tid på at skyde hinandens forslag ned men får lavet en bred aftale på tværs

de politiske partier der vil tage et ansvar så vi kan få

de løsninger der skal til for at løse

mange af mine vågne timer på at fremme en europæisk linje i hele det her spørgsmål der handler om at passe på eus ydre grænser sørge for at folk

afrika om ikke at producere illegale migranter og asylansøgere som ikke har krav på asyl og tage dem tilbage hvis de kommer til

investerer massivt i nærområderne takket være de stramninger vi

ligesom taget på os at prøve at stramme op på det når jeg sagde hvad jeg sagde før

kan nytte noget at vi skaber et indtryk hos befolkningen af at

bilateralt af egen drift kan trylle nogle historiske problemer væk ved at gøre noget fremadrettet som man ikke rigtig kan forklare hvad er de udfordringer vi har ude i ghettoerne nu er vokset op over en generation hvor antallet af ikkevestlige

kontrol over tilstrømningen det har vi rettet op på oven på en regering der svækkede udlændingepolitikken

imod derfor har vi også øget selvforsørgelsesgraden og vi skal gøre mere her og jeg vil lægge mit lod i den vægtskål hvor det handler om at få hovedreglen til at fungere frem for at definere nogle undtagelser

en udlændingedebat jeg synes det er fantastisk at der diskuteres indvandringspolitik og hvordan vi kan sikre landet for fremtiden

glad for statsministerens indledende betragtninger om at der er sket en del i forhold til at rydde op i

kyshånd og så få mandaterne bragt i spil så vi kan komme ad rette vej mit spørgsmål relaterer sig til udlændingeområdet men mere med et konkret eksempel som baggrund

han blev betegnet som som for en måneds tid siden havde vi en stor debat her i danmark om en person ude i tingbjerg kioskejer bager eller hvad han nu skal benævnes som som fik smadret sin butik alle tog selvfølgelig afstand fra det

land som danmark men det pudsige var at når man gravede ned i sagen jyllands posten har blandt andet afdækket det

virker det som om den her person måske

bager ali og hans lillebror så til danmark

af udlændingestyrelsen men ved en klage til flygtningenævnet

han ville ikke være ved dem og de skulle arbejde sort og de kunne ikke komme i skole i italien og alt var galt

der blev samlet penge ind og der skete mange ting og står faderen så ved siden af bager ali

statsministeren selvfølgelig hvordan i alverden kan

de her personer er i danmark og ikke i italien når man har en dublinforordning der siger at man skal være det sted hvor man i første omgang har fået asyl

jeg ved ikke hvilke oplysninger der har ligget til grund da flygtningenævnet traf den beslutning

i første instans

der klaget og så er sagen vel behandlet efter de givne regler regler så må man jo have genskabt noget harmoni i familien

at jeg synes vi har brug for og jeg synes også vi i fællesskab

det er blandt andet det der er årsagen til at det ved fælles indsats

en indsats ude i europa er lykkedes at få de her tal under kontrol i forhold til hvor det var så vi nu står med det laveste antal asylansøgere til danmark vi har haft i ni år

svar jeg forstår godt at det er svært at gå ind i

en konkret sag hvis den kommer ud af det blå det var derfor jeg egentlig

bragte spørgsmålet op med udgangspunkt i tv

man laver lidt selvkritik og evaluering efter en situation her har vi at gøre med noget der jo var

det danske samfund for en måned siden

at gøre med en sag hvor integrationsministeren tager ud til den pågældendes butik

og viser sig frem og diskuterer og

regeringen håber at den her pågældende person finder

det var derfor jeg tænkte at det godt kunne være at statsministeren alligevel ved

fik samlet en del penge ind som skal sendes retur til dem der har givet

hvert fald er det jeg har oplyst her gået igen i jyllands postens

fra iran og har fået asyl i italien

og nu er de pludselig sammen her et par år efter altså ved statsministeren ikke

stå og diskutere her i folketingssalen det er et personspørgsmål

her sag viser os at det ikke er alt der står i avisen som nødvendigvis er rigtigt

den sag blev fremstillet forekommer det jo meget naturligt med den reaktion der var altså blandt andet også det initiativ et folketingsmedlem tog

ødelagt ved et voldeligt angreb

i mange af de her sager skal man nok

vide med sig selv at

være nuancer det er en oplevelse

udvikles sympatitilkendegivelser om hvor

der sidder man fra tid til anden med et mere nuanceret

ville folkestemningen nok være anderledes derfor skal vi vel alle sammen passe på med at lægge os ned for folkestemninger

der jo er givet opholdsgrundlag med afsæt i de regler der er og med afsæt i de oplysninger der er

det må jo have en eller anden konsekvens hvis de oplysninger der har været givet ikke har været i overensstemmelse med hvad der er retvisende på det tidspunkt hvor de

det går jeg ud fra er noget myndighederne

det fru pernille skipper

og halvtredstusind offentligt ansatte som der bliver forhandlet overenskomst for i den her tid

nærmest oplevet ingen reallønsfremgang og de har også i den samme periode oplevet at færre kollegaer og fået flere opgaver der er kommet færre ansatte i den offentlige sektor samtidig

er der kommet flere ældre flere syge

som de skal tage sig af så de løber løber hurtigere og

hurtigere for vores fælles velfærd

og nu er den økonomiske krise så slut

de tænde fjernsynet og se en repræsentant for regeringen stå og sige at de kun vil tage og slet ikke vil give

hver evig eneste dag

det job de udfører er livsnødvendigt for vores samfund de er uundværlige for os alle sammen de underviser vores børn de gør kommende generationer klar til

tage over og drive det her samfund videre de tager sig af vores forældre og bedsteforældre på plejehjem som har brug for omsorg efter at de har knoklet et langt liv og betalt deres skat de lapper os sammen når vi er kommet til skade de redder vores liv bogstavelig talt og i

overført betydning de lapper vores veje

være det må man ikke sige i folketingssalen men statsministeren ved godt hvad jeg tænkte

de har holdt igen de har knoklet og nu

er det ikke kun rimeligt at de offentligt ansatte ved de her overenskomstforhandlinger

hver dag af tusindvis og atter tusindvis af dygtige mennesker i den

at alle folk der går på arbejde behandles ordentligt

derfor at vi har et overenskomstinstrument

skal da meget beklage at der i hvert fald ikke endnu er

jeg ved at innovationsministeren som statens forhandler og det er jo så den ene del af de offentlige overenskomster jo

at noget af det der har været fremstillet i pressen som

spisepauserne notorisk er forkert

og jeg har da kun et ønske om at der kan komme gang i de forhandlinger igen så de kan sluttes på en ordentlig balanceret måde hvor også de offentligt ansatte oplever at de får en ordentlig løn for det arbejde

de udfører nu er der i hvert fald et midlertidigt nedbrud der er ved forligsmandens mellemkomst aftalt et møde på på torsdag jeg kan jo udtrykke den forhåbning at det kan være med til at genstarte nogle processer men ellers kan jeg jo ikke gå længere ned

vi forhandler jo ikke overenskomsterne her i her i folketingssalen det

mellem parterne det er ligesom indbegrebet af den danske model

er arbejdsgiverne og der er en klar skelnen mellem politikerne herinde

at det kan være lidt svært at skelne

finansministeren være ude og blande sig i debatten og mange andre fra regeringens hold så jeg

og den diskussion har jo været taget regeringens innovationsminister fik jo faktisk antydet at de offentligt ansatte nærmest havde holdt lønfest og det gik så mange offentligt ansatte på at de begyndte at lægge

deres lønsedler ud til offentlig skue der var blandt andet en sygeplejerske jeg tror endda hun var den der startede det hele

og hun får omkring femtentusinde og tohundrede og femogtyve

udbetalt efter skat

har gjort det samme synes statsministeren ikke at det er helt fair nu når krisen er slut og hun har udvist løntilbageholdenhed sammen med sine kollegaer at hun også får en

og vi forsøger i øvrigt også på anden vis

føre en politik altså ved siden af det her med overenskomstforhandlingerne som sikrer at der

opleves fremgang hos alle danskere hvad enten de nu er ansat i den offentlige eller den private sektor det er blandt andet derfor vi for nylig har aftalt at give nogle skattelettelser som den her gruppe af medarbejdere i

skal de landes lige præcis på det punkt hvor arbejdsgivere og lønmodtagere

jo kun opfordre til at de her forhandlinger fortsætter

den gensidige vilje der skal til for at nå et resultat

bare notere helt stilfærdigt lidt fra periferien at nogle af de ting der ligesom har sat sig i i medierne ikke matcher virkeligheden virkeligheden for eksempel det billede der er skabt om at nogen skulle være

ved jeg notorisk er

og derfor håber jeg jo at der kan komme gang i det her igen om om ikke andet så ved forligsmandens mellemkomst efter på torsdag

det jo fordi at det der med at der er ting der ikke lige helt matcher virkeligheden vist også er kommet til at ske fra regeringens repræsentanters side blandt andet når fru sophie løhde

får det til at fremstå som om de offentligt ansatte har oplevet en lønfest i forhold til de private

det er også derfor at jeg synes jeg bliver nødt til at slutte af med at spørge

altså vi taler om forhandlinger og om at de offentligt ansatte skal have en lønfremgang på lige fod med de privatansatte at lærerne skal have en arbejdstidsaftale som alle andre med en overenskomst har og at man selvfølgelig skal sikre den betalte spisepause en spisepause man har haft i mange mange år er det egentlig så svært at lukke de forhandlinger medmindre man

burde det da være fuldstændig overkommeligt at få det her i hus

så umuligt men der skal jo ligesom to parter til at

citat vi vil ikke afskaffe den betalte spisepause

understrege og så vidt jeg ved er der ingen statslige arbejdspladser der har opsagt eller har planer om at opsige spisepausen

og så fortsætter hun og det vil jeg da gerne stille mig bag

også fuldstændig useriøst når nogen hævder at regeringen

tre krav hvor det med spisepausen er det ene jamen hvad er

håndværker eller ikke håndværker jeg er i hvert fald ikke hidkaldt til den opgave den opgave ligger hos forhandlerne det vil sige hos moderniseringsministeren for så vidt angår de statslige ansatte hos kl og danske regioner i forhold til de kommunalt og regionalt ansatte

kun udtrykke det håb at det lykkes at få lavet en aftale så man undgår en konflikt det er i ingens interesse at der kommer en konflikt

derfor har en opfordring til at der kommer gang i de forhandlinger igen jeg noterer mig at forligsmanden har indkaldt til på torsdag og jeg håber at der ud af det kan komme et forløb der gør at

over for herre kristian thulesen dahl som blev snydt for en ekstra omgang jeg tror vi kan dele heroppe

beklager det skal ikke ske igen

og vi skal sådan lidt rundt i manegen med mine tre spørgsmål

snakke om det kommende udspil fra regeringen

se lidt på udflytningen af statslige institutioner og så slutter vi af med offentlighedsloven så det er nogle rimelig store tematikker som

tid til at nå i i dybden med men noget har vi fået at vide om jeres

noget er kommet frem blandt andet at man

fordoble strafferammen for visse forbrydelser i

specifikke boligområder det sige at afhængigt af hvor man bor

fordobling af straffen for en given

virker det simpelt hen så udansk og det siger jeg på den måde

netop er at danskheden er truet men noget af det som

er faktisk at vi er lige for loven

kulturminister i to tusind og seksten og kom

hvor man havde ranglistet de ti vigtigste principper i det at være dansk og hvad der er vigtigt for danmark

af dem var netop lighed for loven og nu citerer jeg direkte fra hvad der står i den her danmarkskanon

regering og der står lighed for loven er en værdi der også i fremtiden skal værnes om det er en af samfundets grundlæggende spilleregler så derfor har jeg

statministeren enig i at lighed for loven er fuldstændig afgørende for den måde vi tænker danmark

desværre er det sådan at herre uffe elbæks

spørgsmål tager afsæt i en forkert gengivelse

når der bliver sagt afhængigt af hvor man bor

nogen tanker om at indføre regler om at man straffes afhængigt af hvor man bor

nogle områder der er præget

ekstraordinært meget kriminalitet og sige at begås der kriminalitet

men det er jo gerningsstedet

ikke gerningsmanden der er afgørende og hvor gerningsmanden bor

at vi tillægger det noget ekstra betydning det er ekstra alvorligt og det er jo ligegyldigt hvem det er der kører bilen og hvor de bor

nogen bevidst misforståelse men det er en misforståelse af forslaget det er ikke et forslag om

skal have en højere straf hvis man begår hærværk det afgørende er at vi får et instrument til at politiet kan gå ind i områder hvis der i en periode er et voldsomt kriminalitetsbillede

har visitationszoner hvor vi siger at her må man

visiteret uden dommerkendelse og ligesom vi har sagt

hvis man bruger kniv i nattelivet så har det en anden alvorlig konsekvens end hvis man bruger kniv i i andre sammenhænge og så er det ikke afhængigt af hvem der fører kniven

at det her skulle være udtryk for at folk ikke er lige for straffeloven

jeg er lodret uenig men det kan vi jo så finde ud af når

født i tingbjerg og begå en forbrydelse og

ung i ringkøbing for den samme forbrydelse vil den unge der er født i

og jeg glæder mig til det det andet

er regeringens plan omkring at udflytte statslige institutioner jeg er egentlig enig med regeringen i intentionerne der

være alle mulige gode grunde til at vi styrker

i danmark når man så læser udspillet har jeg det sådan at

sådan lidt symbolpolitik men det der bekymrer mig allermest er de ideer der nu er om at udflytte

flytte dem ud af folketinget deres opgave er at kontrollere netop folketinget ministrene regeringen mit spørgsmål til statsministeren er vurderer statsministeren at hvis man vælger at flytte de her tre institutioner ud vil være en svækkelse for deres

erklærer sig lodret uenig i det jeg siger

netop ikke afhængigt af hvor man bor

af hvor man begår sin kriminalitet i øvrigt er det heller ikke sådan at vi bare foreslår at et hvilket som helst område der nu er defineret som en ghetto

en skærpet strafzone altså det her er et instrument der kan bruges af politimesteren hvis der i en periode i et bestemt område er et særlig alvorligt kriminalitetsbillede det kunne være i

til ghettoområder det kunne i princippet også være i

sommersted hvis det pludselig blev hærget af

med ballade og hærværk altså at politiet så sagde at hov nu gælder der

nogle særlige regler her og så er det afgørende hvem der begår

ikke hvor de bor

dem der måtte bo der eller ikke bo der

placeringen af folketingets egne institutioner

det må folketinget diskutere med sig selv

dobbeltstraf inden for et givet postnummer jeg forstår godt argumentationen

eventuelt så gennemfører kriminaliteten i det pågældende geografiske område som vi nu har sagt

men hvad sker der hvis en ung i det pågældende boligområde der bor der gennemfører en kriminalitet

hærværk den pågældende unge der bor i det område kan sammenligne med en tilsvarende ung i et andet område det er da ikke lighed for loven jeg kan simpelt hen ikke forstå det men jeg glæder mig til at

jeg forstår simpelt hen ikke logikken og jeg forstår ikke formålet

må også tåle at hvis man gør det et sted hvor

så får man én bøde hvis man kører tilsvarende for hurtigt i forbindelse med

er det lighed for loven altså de har kørt lige meget

områder der er dybt plaget af kriminalitet og vi har ikke på forhånd defineret hvad det er for nogle og vi har ikke sagt at det er ghettoområderne

i danmark som i en periode

vil vi da gøre noget ved det jeg tror

politiets tryghedstal i dag der desværre viser

de mennesker der bor i de her områder vi definerer som ghettoer og som er særlig sårbare

områder er faldet ret dramatisk det er vi da nødt til at gøre noget ved

tak så er det herre morten østergaard

radikale venstre værsgo

som sådan forbudt at blive klogere men

deltager i den politiske debat kan få det indtryk

tilbage i to tusind og seksten og mente at det kunne man sagtens fikse og da jeg kunne se at

statsministerens anmeldelse af de fiktive flygtningelejre er

meget om i dag nemlig dem der bor i i de udsatte boligområder eller det som statsministeren kalder et hul og jeg

pris på at nogen kaldte hans hjem for et hul men jeg tror ikke man sætter pris på

de pensionister jeg sad og spiste frokost med og som mødes

men de er rigtige kede af det når der er bandekonflikter som skaber utryghed og det

siger at når jeg så kan se at nogle af de redskaber som jeg har været skeptisk over for faktisk har været bragt i anvendelse

så er jeg heller ikke for fin til at sige at så er jeg blevet klogere men det der så til gengæld er interessant

noget af det jeg elsker allermest ved danmark

er præget af en høj grad af tillid til hinanden

de grundlæggende forudsætninger for at vi har den høje grad af tillid

vi mødes i daginstitutioner og i skoler og i uddannelsessystemer

er fri og lige adgang på tværs af hvem vi er sådan er det desværre

omkring de udsatte boligområder hvad angår daginstitutioner og skoler og ungdomsuddannelser derfor vil jeg spørge statsministeren om statsministeren og regeringen er blevet klogere og gerne vil gøre mere for at sikre at vi får blandede institutioner og at vi ikke bliver mere og mere opdelte

det er i hvert fald sådan at indtil der måtte være placeret lejre i afrika hvor man laver asylsagsbehandling fra så er de jo fiktive

også rigtigt at udenrigsministeren tidligere har fremført det synspunkt og det blev så betegnet som værende inhumant

ja lad nu det være

bemærkning i sit ugebrev at hvis man efter tre dage i de der boligområder kunne gå ind for bandepakken så var det ærgerligt

af sted noget før eller var blevet der lidt længere

det var jo ikke min bemærkning men jeg synes den var god

problem herhjemme og det forsvinder i øvrigt heller ikke selv om de kom

det er et problem opbygget over en generation og det skal vi gøre noget ved jeg deler fuldstændig den der beskrivelse af hvad der der gør danmark til danmark altså omkring tilliden

at noget er gået galt når vi har fået skabt nogle

ret få jeg tror der bor på den gode side af en million danskere i almene boliger rundtomkring i landet

problemstillingen er at en meget stor del af dem med ikkevestlig baggrund bor i almene boligområder hvor der er en stor koncentration

tilbage til på torsdag er selvfølgelig hvad

hvor for mange fædre er arbejdsløse hvor for få børn går i daginstitution og hvor man møder op i folkeskolen uden at have et alderssvarende sprog så er det svært at tage imod læring

det vil regeringen også have nogle konkrete forslag til og

hvis der var en erkendelse af at være blevet klogere på noget så

hvert fald rigtigt at når man taler med folk som bor i de udsatte boligområder som mange taler om

er vigtigt at tage med hvis man gerne vil føre en politik for bedre vilkår og ikke

dem man taler om det næste der så

nogle synspunkter man tillægger folk og jeg siger bare at det der møder mig er et ønske om at børnene møder hinanden i daginstitutioner og i skolesystemet og videre i ungdomsuddannelserne

et ønske om at isolere sig i samfund med et andet værdisæt det er muligt synspunktet findes men det er ikke det dominerende

mig at regeringen så massivt har forhindret og blokeret

gjort noget ved det første oplagte sted nemlig ungdomsuddannelserne som også er blevet mere og mere opdelt og hvor regeringen jo helt klart

der er slået huller i danmarkskortet så er det fordi der

sige at nogle af de

står anderledes nogle af

når man spørger ind til

jeg havde nær sagt styrkeforhold i familien så får man et svar frem der tegner et billede af at manden er den naturlige autoritet i et

og i øvrigt også i et større omfang end man ser hos andre med ikkevestlig baggrund derfor er der noget med de her områder som på grund af den fortætning der har fundet sted ikke er godt og det kan ikke nytte noget

altså jeg skal ikke tage æren for at herre morten

en debat om de her ghettoer blandt andet i nytårstalen er noget af det der har gjort

er i virkeligheden det liberale i statsministeren som folk

er jo det med at man ikke holder folk op og forpligter alle på et synspunkt som man møder hos nogle der bor titusind mennesker i vollsmose det er langtfra dem alle sammen

anden baggrund end statsministeren og jeg jeg

nogle pensionister før der bor masser af mennesker som

anden etnisk baggrund som hver eneste dag bidrager

til det danske samfund det er bare dér jeg appellerer til at man ikke gør dem uret ved at

de er ligeglade med om det går deres børn godt eller om de er en del af bandekriminaliteten eller

opdelte daginstitutioner opdelte folkeskoler

at danmark er blevet det samfund som det er blevet med den høje grad af ligestilling vi har opnået

det sikkert også godt for integrationen og så er det måske der man skal sætte ind og ophæve undervisningsministerens stædige og vedholdende forsøg på at undgå

jo har gjort nu i månedsvis

jeg kan bare konstatere at i de her særlige boligområder går det gennemsnitligt dårligere det gør det børnene klarer sig gennemsnitligt dårligere i skolen og i ringere omfang end almindeligt

de uddannelsesparate når de har gået ni år i folkeskole

det er vi da nødt til at gøre noget ved og det er da ikke at tale ned til folk

til håbet i folk om at det kan være anderledes

det er jo så også en pris og den skal vi have til at gå i nul

regnestykker på hvor meget rigere vi alle sammen

fantasier om at de aldrig skulle være kommet

jeg er helt enig i at det er en udfordring at vi har daginstitutioner

det underliggende problem er jo at vi har boligområder der er blevet det og igen

snakke videre om på torsdag skal vi gå hen til undtagelserne først eller skal vi gå ned i hovedreglen og hovedreglen er at vi har skabt nogle boligområder hvor der er en for stor

værsgo fru pia olsen dyhr socialistisk folkeparti

kommunale område selv om det er midlertidigt

samme lønstigninger som i det private og når det er scenen

synes det er overraskende at det indtil videre er endt

som forhandlingerne har foregået har regeringen jo kunnet finde penge til

og lige nu ser vi alvorlige sprækker i velfærden som rigtig mange danskere oplever

tage fri fra arbejde når deres gamle far ikke får en ordentlig behandling efter udskrivelsen

over stort set alle danskere og som i

som løber alt for stærkt

arbejdsopgaver og politimænd og kvinder

helt principielt mener statsministeren

den samme lønudvikling som de privatansatte

og så endda fra en tidligere minister i en regering om

der er skrevet bøger om at man orkestrerede

vi har et ønske om at få sluttet nogle overenskomstforhandlinger på en god og ordentlig måde

det er sådan set grundlæggende en målsætning at lønudviklingen på det private og det offentlige arbejdsmarked

det er ikke nogen ny målsætning det er en

det man har et forhandlingsrum til at afklare

se udefra at hvordan man vurderer den sag

af hvilket tidsperspektiv man vurderer det den slags ting men men det må forhandles

jeg har kun den ambition at også de offentligt ansatte har gode vilkår det er også derfor at vi

de offentligt ansatte del i de skattelettelser vi har givet det kan de også mærke på deres pengepung det er også derfor at de offentligt ansatte der skal ud at købe en familiebil har glæde af at den er blevet billigere altså i min optik er der jo ingen forskel her folk gør jo et nyttigt arbejde hvad

som borgere det drager regeringen omsorg for og det

år i modsætning til dengang spørgeren selv var minister hvor man aftalte sænkede

det er jeg efterhånden vant til om tirsdagen

interessant

med de offentligt ansatte og balancen mellem det offentlige og det private

man kan aflevere sit barn i en daginstitution og vide at der er pædagoger nok til at være sammen med barnet

sags skyld at ens ældre mor får en god behandling på sygehuset mens man går på arbejde

jeg bare læse bøger om og hvor servicerammerne blev reduceret

mig i godt humør men mit humør fejler ingenting

kan man sige den langsigtede ambition på det danske arbejdsmarked og har også mekanismer til at sikre det

det så betyder i en konkret overenskomstperiode er det vi har overenskomstforhandlinger til og

innovationsministeren har sagt at hendes dør står åben og jeg vil tro at hun også har kaffe på kanden så må man jo møde op og når jeg rundede spisepausen før og der ikke blev spurgt til det igen så er det måske fordi fru pia olsen dyhr også godt ved at det der ligesom på en eller anden måde er blevet en myte i den offentlige debat om at her er der nogle der er på angreb er en en myte og hvis det at få den væk kan bidrage til at fremme det gode humør også hos de offentligt ansattes repræsentanter så vi kan få nogle forhandlinger så ville det jo være fint

håndgribelig indrømmelse til de offentligt ansatte som de sikkert bliver glade for

sikker på at statsministeren ikke lider af historieforfalskning

kan forholde sig til at økonomien i danmark så lidt anderledes

ud i to tusind og elleve end den ser ud i to tusind og atten da sf sad i regering ryddede vi op efter en økonomisk krise som ikke var blevet varetaget særlig godt af den foregående regering og derfor så de offentlige budgetter anderledes ud det tror jeg godt statsministeren

se det med new public management vi har kunnet se det

man går til de offentligt ansatte på generelt i forhold til ledelsessystemer og styringssystemer

og der tror jeg vi er nødt til at tænke i andre styringssystemer

man skal lukke moderniseringsstyrelsen det virker måske

jo gøre samtidig med at man også lige får fikset overenskomsten

stille imens vi får det værsgo statsministeren

at man lukkede moderniseringsstyrelsen altså er det ikke der vi får vores lønsedler fra en gang om måneden alle os der er ansat i staten

sådan som vi der sidder her er

ved jeg ikke om ville være noget konstruktivt bidrag til at

i forhold til det med at møde de offentligt ansatte med tillid

men når vi har iværksat et arbejde med en sammenhængsreform som jeg også håber at den ansvarlige minister snart får tid til at kaste sin fulde energi ind i når overenskomstforhandlingerne er sluttet så er

frigøre noget faglig frihed i den offentlige sektor der ville være et enormt potentiale i

få skabt noget bedre ledelse i den offentlige sektor

få fjernet bureaukrati og få fagligheden til at række noget længere

alt sammen lettere sagt end gjort altså

har sagt det før rimeligvis også den regering fru pia olsen dyhr selv var medlem af men nu forsøger vi faktisk systematisk at arbejde med det

jeg mig til at kunne vende tilbage med senere i år både med indspil fra ledelsesudvalget

med henblik på at lave en ledelsesreform og de andre dimensioner af den her sammenhængsreform og hvis den gode stemning her fra i dag så

vi venter lige et øjeblik med at gå videre til tredjebehandlingerne

følgende anmeldelser

beslutningsforslag nummer og halvfjerds

ministeren for fiskeri og ligestilling har meddelt mig at hun ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om perspektiv og handlingsplan totusinde og

meddelt mig at den har udpeget jørgen elikofer som medlem og knud erik hansen som suppleant til miljø og fødevareklagenævnet fra den toogtyvende februar to tusind og atten til den enogtredivete januar to tusind og en og tyve i stedet for medlem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

for stemte

ønsker nogen at udtale sig da det

slutter for stemte tretten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

da det ikke er tilfældet er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

ønsker at deltage i forhandlingerne og gerne vil føre samtaler

tak for det formand også tak til dansk folkeparti for at

ud for kysten kunne transportere sig ud af zonen med sin vandscooter eller lignende fartøj i en linje vinkelret på kysten og med lav hastighed er således allerede muligheder i lovgivningen for at begrænse sejlads med vandscooter både ved badestrande og i havne men efter den meget tragisk ulykke i københavns havn i august to tusind og sytten har regeringen per første januar indført krav om at førere af blandt andet vandscootere og speedbåde

et særligt bevis for at man kan få et sådan et skal man være fyldt seksten år og gennemføre en praktisk og teoretisk prøve om ikke så længe fremsætter erhvervsministeren et lovforslag hvor det foreslås at der skal tegnes en ansvarsforsikring for vandscootere og for visse speedbåde der foreslås også øget mulighed for at konfiskere de fartøjer på grund af vanvidssejlads eller ved gentagne lovovertrædelser

er et supplement til de allerede gældende regler og de kommende muligheder for at regulere sejlads med vandscootere og lignende hurtiggående fartøjer dansk folkeparti foreslår at kommunalbestyrelsen på eget initiativ skal kunne udarbejde regler eller forskrifter så der lokalt kan komme begrænsninger for vandscootere i bestemte perioder af året på den måde kan den kommunalbestyrelse der ønsker det ud fra sit nære kendskab til de lokale forhold selv fastsætte de begrænsninger den mener der er brug for med dfs forslag lægges der op til at kommunalbestyrelsen ikke behøver at have dialog med politikredsen eller med den lokale havnemyndighed først

begrænse sejlads med vandscooter regeringen ser positivt på forslaget og vil derfor arbejde for at kommunalbestyrelsen får mulighed for af egen drift at træffe beslutninger det kan gøres ved at ændre naturbeskyttelsesloven jeg har noteret mig at friluftsrådet og fem af fritidssejlernes

da der allerede er de nødvendige muligheder for at begrænse vandscootersejlads de mener i stedet at der skal være mere kontrol med sejladsen ikke bare med vandscootere men også med speedbåde beslutningsforslaget er i mine øjne

er andre typer af fartøjer der kan være næsten lige så generende og endda farlige for friluftslivet det kan for eksempel være jetski og speedbåde herunder vandskiløbere og lignende derfor vil regeringen gerne se på om vi ikke kan udvide kommunalbestyrelsens muligheder så den også kan fastsætte begrænsninger for visse andre hurtiggående støjende og potentielt farlige fartøjer ved badestrande og i havne regeringen vil se nærmere på hvordan dfs forslag kan indgå i et hensigtsmæssigt samspil med de muligheder som kommuner havnebestyrelser og politikredse allerede har for at begrænse vanvidssejlads i havne og ved badestrande desuden skal vi have undersøgt hvordan reglerne skal se ud så vi på den ene side tilgodeser hensynet til det almindelige stille og rolige friluftsliv i havnene og ved badestrandene og på den anden side sørger for at forslaget ikke strider mod eu rettens regler om tekniske handelshindringer det er et godt forslag dansk folkeparti

vi skal gøre vores juridiske hjemmearbejde ordentligt og det tager lidt tid så jeg forventer at vi kan fremlægge et lovforslag i næste samling jeg ser frem til den fortsatte behandling af beslutningsforslaget

om at give kommunalbestyrelserne mulighed for at begrænse sejlads med vandscooter i havnene og på badestrandene sejlads med vandscooter skal foregå under lige så ordnede forhold som al anden færdsel med med motoriserede fartøjer en vandscooterulykke som den vi så i københavns havn må ikke gentage sig derfor er

side også klar til at se på om der kan gøres mere for at undgå ulykker i fremtiden

opmærksom på at det ikke skal være sådan at der gives mulighed for at udstede forbud af en generel

det er vores vurdering at det vil være i strid med med principperne om varernes frie bevægelighed inden for eu men med det her beslutningsforslag får kommunalbestyrelserne mulighed for i en afgrænset periode at begrænse sejladsen med vandscootere hvis kommunen vurderer at der er et begrundet hensyn at tage til sikkerheden vi synes det giver god mening at kommunerne får denne mulighed eftersom det er dem der har kendskabet til de lokale forhold og dermed også til eventuelle udfordringer med med hasarderet sejlads

hvor familier bader fra stranden eller eller i havnen

politiet har jo desværre heller ikke ressourcer til konstant at være til stede på på vandet og derfor mener vi også at et midlertidigt

på vandscooter i havne og ved badestrande kan være med til at øge sikkerheden og trygheden for gæsterne i området men forslaget løser efter vores mening ikke hele problemet der skal fortsat være fokus på kontrollen med om reglerne for brug af vandscootere bliver overholdt ligesom vi mener at der

man netop har købt er ligesom eventuelle brugerforeninger

løfte men med alt det sagt så bare den korte konklusion

tak for det dansk folkeparti

give kommunalbestyrelser mulighed for på eget initiativ at fastsætte lokale regler i en begrænset periode af året for at undgå de mulige risici vandscootere kan medføre i havne og ved badestrande vandscootere kan hvis de bliver brugt hensynsløst udgøre en stor fare for badende og personer i kanoer og kajakker

bonnesen og vi går videre til herre henning hyllested

for hvad forslaget egentlig går ud på nemlig at

jo skal løse problemet med den manglende kontrol og i virkeligheden er det jo det som er problemet

ikke må gennemføres generelle restriktioner for sejlads

den nok så bekendte højesteretsdom på det her område fra november to tusind og ti

med vandscootere på dansk søterritorie det lavede højesteret så om med henvisning til eu retten således at

gennemføre sejlads med med vandscootere

som også ministeren har redegjort for i forhold til

beskyttede naturområder og den slags

hvert fald i enhedslisten som et udmærket forsøg synes vi

komme uden om om højesteretsdommen og

fordi vi netop ikke må lave generelle restriktioner på på sejladsen man kan sige

jo påpeger at det skal løse problemet med den manglende kontrol

på forskellige områder og derfor kan man også synes jeg godt sige at vi også her måske snakker lidt om

at det at kommunerne gives kompetence til at indføre restriktioner på sejlads med vandscootere

problemet med politiets manglende ressourcer

jeg tænker på nogle af de store politikredse som dækker flere havne og flere fjorde

til at sætte ind

rundtomkring på på søterritoriet regeringen har jo taget

tilkendegivet at de vil være halvtreds procent mere til stede

med de manglende ressourcer som er problemet som

som jo i bund og grund ikke mener at der er behov for flere regler man mener egentlig

dialog jeg synes det var en idé at

rigtig godt signal at sende vi synes

til herre carsten bach liberal alliance

mange danskere faktisk

har oplevet enten direkte eller indirekte at blive chikaneret af

tager hensyn når man nu speeder rundt på en vandscooter enten i havne eller ved strande oftest resulterer mødet med

vandscooterbølle

en rigtig dårlig oplevelse men som vi jo desværre oplevede sidste sommer og som

andre og meget mere fatale konsekvenser som det fik for de to unge amerikanske studerende i københavns havn så selv om man som jeg selv ikke direkte har haft en dårlig oplevelse med generende vandscootere

gør eksemplet fra københavns havn problemstillingen yderst nærværende jeg mener således at det

det er så også vigtigt at huske på at det langtfra er alle steder der opleves problemer derfor mener jeg at beslutningsforslaget fra dansk folkeparti meget klogt lægger op til at det er den enkelte kommunalbestyrelse som beslutter hvordan de lokalt vil regulere brugen af vandscootere helt at forbyde vandscootere i danmark ville være en klar overreaktion da langt størstedelen af brugerne af vandscootere sagtens kan finde ud af

gæster rundtomkring ved de danske strande og i de danske havne derudover er der også store lokale forskelle der kan jo faktisk godt være steder hvor man sagtens kan sejle på vandscootere uden at genere nogen hvorimod det jo

liberal alliance er således

jeg synes også at jeg har noteret mig tidligere at det var ministeren også og at ministeren ville arbejde på at fremsætte et lovforslag på et senere tidspunkt

at få ændret lovgivningen det vil vi se frem til for vi er som sagt enige i indholdet og intentionen i beslutningsforslaget tak

og vi går videre til herre christian poll alternativet

været nogle alvorlige ulykker med vandscootere de seneste år

dansk folkeparti foreslår her at der flyttes kompetence til kommunerne til at lægge begrænsninger ind for konkrete

på den anden side forekommer reglerne at være rimelig klare og politiets beføjelser i ordensbekendtgørelsen også rimelig klare og tilstrækkelige så måske er der nærmere behov for en bedre håndhævelse

flere andre ordførere også har nævnt eller måske nogle tekniske løsninger

større frihed til at regulere ting og sager

sådan mere specifikt kan få ud af den ændring som beslutningsforslaget

som har terroriseret folk i vores havne og

fået rigtig mange mennesker til at opleve meget meget aggressiv færdsel rundtomkring uden at der

set en helt forfærdelig ulykke i københavns havn sidste sommer som jeg tror sidder i

noget der fik hele landet til at forstå hvor voldsomt det her

ikke bare for dem der er i nærheden af havnen hver dag så det er

synes det er en god idé at give kommunerne nogle udvidede beføjelser til at kunne

grebet ind her så er det jo klart at den del der kommer til at være rigtig vigtig

og gjort noget når man ser den her færdsel

kan kommunalbestyrelser begrænse den generelle tilladelse til at sejle med vandscooter til begrænsede perioder i danske havne og ved badestrande forslaget er et forsøg på at løse de problemer med utryghedsskabende sejlads og og decideret vandvidssejlads som i nogle

tilfælde har haft meget alvorlige følger

og der er meget der tyder på at der er brug for en indsats her regeringen har som det allerede er nævnt af ministeren spillet ud

et særligt vandscooterkørekort og informationskampagner og

fine initiativer men som måske kun udgør en del af løsningen og derfor kan det her beslutningsforslag

også være relevant samtidig er selvfølgelig også værd at bemærke

påpeger at det primært er bedre kontrol der er brug for hvis reglerne eller administrationen af reglerne begrænser brugen af

blive tale om en kvantitativ

eu retten fordi det i sin praktiske konsekvens ville svare til et forbud mod salg af vandscootere i danmark de nationale regler må altså ikke gå videre end

kendte ulovlige men med

forslaget søges det imødegået ved at gøre begrænsningen i den generelle tilladelse til vandscootere

positive over for forslaget og de gode intentioner i det og vi er klar til at støtte det og se om det kan være med til at hjælpe på problemet

bemærkninger og så går vi videre til ordføreren for forslagsstillerne herre jan erik messmann dansk folkeparti

tak til ordførerne og tak til ministeren for den her korte men præcise debat med beslutningsforslaget er vi i folketinget ved at tage stilling til

kommunalbestyrelser kan begrænse den generelle tilladelse til at sejle med vandscooter i danske havne og ved udpegede badestrande målet er at sikre en regulering af hurtigplanende fartøjer for at minimere risikoen for alvorlige trafikulykker til søs med særlig fokus på sikkerheden for fritidsbåde før en højesteretsdom i to tusind og ti var der et totalforbud mod at sejle med vandscooter bortset fra to steder men højesteret vurderede at et totalforbud var i strid med eu retten om varernes fri bevægelighed fordi der var tale om en teknisk handelshindring den daværende regering valgte på baggrund af højesteretsdommen at overimplementere eu reglerne således at et totalforbud blev ændret til en altomfattende tilladelse

bod på helt siden starten på skibsæraen har danmark været et af de ledende lande på verdenshavene hvor vi stolt har vist dannebrog frem overalt danmark er en stor søfartsnation og de fleste danskere har da også haft en eller anden tilknytning til havene og vandet omkring danmark især vores otte tusind syv hundrede og halvtreds

lange kyststrækning giver os mulighed for at komme på vandet og nyde livet til havs den længste afstand til vandet for alle os danskere

inden for cirka fem og fyrre minutter det er derfor naturligt at mange af os holder af at være på vandet og derfor køber både og står til søs kajakker robåde sejlbåde og speedbåde er blandt andet nogle af dem der sejler mange af og i de senere år er også jetski og vandscootere kommet til de to sidstnævnte naturligvis fordi de giver føreren og passagerer en unik følelse

enormt store hastigheder på vandet men fordi disse nye bådtyper kan sejle så hurtigt er det vigtigt at vi har fokus på trafiksikkerheden på vandet det blev særlig tydeligt med de to tragiske dødsulykker i to tusind og sytten her førte vanvidssejlads med vandscooter i københavns havn til at to amerikanske kvinder på atten og en og tyve år

dansk folkeparti har taget initiativ til dette beslutningsforslag fordi vi

mener at det er vigtigt at begrænse sejladsen med vandscooter på bestemte tidspunkter af året på populære badestrande og i trafikerede havne dansk folkeparti har allerede stemt for skærpede regler for sejlads med speedbåd vandscooter og lignende og i fremtiden skal en vandscooterfører da også have et vandscooterbevis og en obligatorisk ansvarsforsikring men

kører de alligevel i bil der har siden to tusind og ti været mange indberetninger fra vores erhvervsdrivende i havnene og især havnerundfartsbådene i københavns havn har haft det svært da de ofte siden to tusind og ti har oplevet vandscootere sejle direkte imod dem med meget høje hastigheder

dreje af i sidste øjeblik det var det der skete ved ulykken i københavns havn men

meget vel gå galt disse firmaer har ofte rapporteret dette til politi og havnemyndigheder men da man ikke har kunnet gøre noget og ikke haft ressourcer til at sejle efter

er intet sket i df vil vi gerne understrege at vi er glade for at det fremover bliver muligt at konfiskere vandscooteren ved dom for vanvidssejlads det er gode tiltag men ikke nok med beslutningsforslaget ønsker df en mere restriktiv linje ved at der sættes ind præventivt med beslutningsforslaget bliver det nemt for myndighederne at dokumentere en overtrædelse af forbudszonen og udstede en bøde

også erkende at det kan være svært at overholde reglerne da det altid er spændende for unge mennesker at sejle tæt på badende

ok hvis man er på vej ud til sejladsområderne tre hundrede m ude med den hastighed der ellers er tilladt på det pågældende sted men når man sejler op til ti gange den tilladte hastighed i snævre havneløb

og derfor skete det ulykkelige da de to amerikanske piger så tragisk mistede livet sidste sommer

jeg vil her til sidst takke både ministeren og samtlige ordførere for den gode debat og nævne at vi i dansk folkeparti er rigtig glade for

stoppe vanvidssejlads i sommerperioden ved vores badestrande og

har bedt om ordet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at

henvises til miljø og fødevareudvalget hvis ingen gør indsigelse

om at de danske miljøzoneregler opdateres så lastbiler busser og store varebiler fra første juli to tusind og nitten skal overholde den nyeste euronorm seks og om at miljøzonereglerne udvides til flere kommuner endvidere opfordres regeringen til at skabe hjemmel for kommunerne til at stille emissionskrav til ikkevejgående arbejdsmaskiner regeringen er enig i sigtet med beslutningsforslaget om at fremme renere luft til danskerne og nedbringe de helbredsmæssige omkostninger ved luftforureningen regeringen kan dog ikke støtte beslutningsforslaget i sin nuværende form danmark har de seneste tredive år oplevet et markant fald i luftforureningen både målinger af luftkvaliteten og opgørelser af udledninger viser et løbende fald i forureningen og den seneste luftovervågningsrapport fra oktober to tusind og seksten bekræfter at luftkvaliteten i danmark overordnet set er blandt de bedste i europa selv om meget er gjort for at forbedre luftkvaliteten i danmark

i at de nuværende sundhedsomkostninger og tab af gode leveår som følge af luftforurening fortsat er for høje luftforurening er imidlertid grænseoverskridende og transporteres på få dage over store afstande i danmark er de udenlandske kilder herunder international skibsfart ansvarlig for halvfjerds til firs procent af de negative helbredseffekter

lægger også op til at skærpe miljøzonereglerne for store varebiler det skal i den forbindelse understreges at euronorm seks trådte i kraft for blot fire år siden for lastbiler og busser

omkostningerne ved de foreslåede stramninger kan derfor blive høje for en række vognmænd der vil være nødsaget til at fremskynde udskiftningen af deres lastbiler eller investere i partikelfiltre dertil kommer at forslaget kan ramme mindre næringsdrivende i byerne der for eksempel har en stor varevogn af euronorm fem typen som måske blot er tre fire år gammel nærværende forslag ville betyde at ejere af næsten nye varevogne ville være nødt til at købe en helt ny bil eller investere i partikelfiltre

indledte med at sige vil regeringen gerne være med til at fremme initiativer der sikrer renere luft til danskerne men det skal ske gennem initiativer der sikrer balance mellem miljøeffekter og omkostninger og ikke ved at pålægge erhvervslivet uforholdsmæssig høje omkostninger på den baggrund kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget regeringen vil dog gerne iværksætte samfunds og erhvervsøkonomiske beregninger for at vurdere om der kan foretages en mere hensigtsmæssig opdatering

vil jeg overlade ordet til andre

lavede miljøzonerne

har gjort tidligere vi forholder os til den virkelighed vi er i i dag og det er derfor regeringen afviser det her beslutningsforslag

hvordan det ser ud kunne vi så ikke bede ministeren om at komme med nogle

det ville gavne samfundet og måske gavne både turismen og også det store erhvervsliv vi har

ved de sidste af de guldkorn jeg leverede i min tale men der sagde jeg faktisk netop at regeringen gerne ville iværksætte samfunds og erhvervsøkonomiske beregninger så det vil vi gerne

montere partikelfiltre man behøver ikke at gå ud og købe en ny lastbil det er jeg enig i ville være meget omkostningsfuldt men man kan faktisk gøre noget andet og teknologien er

det antal dødsfald vi har og det sagde jeg også i min tale at der er mange der får gode leveår forkortet

også derfor regeringen er aktiv på den her bane

jo i høj grad optaget af at mindske den luftforurening der kommer til os internationalt fra men selvfølgelig også af at se på andre ting

også derfor jeg giver den fremstrakte hånd at vi gerne vil iværksætte samfunds erhvervsøkonomiske beregninger for at vurdere om man kan lave nogle mere hensigtsmæssige opdateringer af de miljøzoner

i indre by stammer jo i høj grad fra de køretøjer der er dér det handler ikke om et eller andet der kommer dumpende ned internationalt fra

at det her forslag er ganske fredsommeligt det handler om at følge

at gribe den og sørge for at vi beskytter befolkningen mod forurening der kan være livstruende jeg opfatter fremstrakt hånd men jeg håber meget at ministeren vil forsøge at arbejde for at vi kan lande så tæt på det vi foreslår her som muligt

som fredsommeligt oppositionen er næsten lidt dvask

ser ens på problemerne men ikke

skal løses vi vil arbejde seriøst sammen med folketingets partier om hvordan man eventuelt kan se på de her udfordringer

hvordan vi laver god lovgivning og

hvis vi kunne vedtage en eller anden ordning så det her automatisk

være adviseret fire år i forvejen

det er også derfor vi vil se på de samfunds og erhvervsøkonomiske konsekvenser af ændrede euronormer når vi har set på det

enhedslisten sf og radikale venstre om at skærpe kravene til de tunge køretøjers partikeludledning inden for miljøzonerne i de største danske byer

vi er også enige i at reglerne for miljøzoner trænger til at blive opdateret luftforureningen i byerne er skadelig for borgernes sundhed der er mennesker som dør for tidligt som konsekvens af forurenet luft og det koster sundhedsvæsenet milliarder af kroner at behandle dem som bliver syge af luftforureningen den teknologiske udvikling gør at det er muligt at mindske partikelforureningen fra tunge køretøjer

det selvfølgelig også naturligt at kravene til vores køretøjer øges over tid tiden for en opdatering må siges at være nået da kravene ikke har været opdateret siden to tusind og seks

vi gerne være med til at se på hvordan vi bedst strammer kravene i miljøzonerne men vi er ikke klar til allerede nu at lægge os fast på euronormen som et krav for kørsel i miljøzonerne på den måde

forslaget vi vil gerne have evalueret miljøzonerne først og kende effekterne af forskellige grader af strammere krav for partikeludledning vi vil gerne se at der snart kommer handling på det her område men vi vil også gerne være sikre på

pålægge regeringen at indføre de højest mulige krav hurtigst muligt derfor bed jeg også mærke i det som ministeren kaldte sit sidste guldkorn nemlig at der nu vil blive igangsat undersøgelser og beregninger af konsekvenserne og mulighederne med henblik på som jeg i hvert fald hørte det at der kan iværksættes politiske drøftelser om at opdatere

så på den baggrund vil jeg egentlig anbefale

lander en fornuftig beretning om det her vigtige emne og samler partierne om

i folketingssalen det er simpelt hen for at få noget tempo på det her for det er

at det ligesom er euronorm seks man bruger når man kigger på hvad der skal

til de store varebiler til busser og til lastbiler

jeg hilser debatten meget velkommen og tager positivt imod den at

er nødvendigt nu fordi der er gået så lang tid siden

egentlig indførte miljøzonerne men nu står over for at kunne

normer der er tilgængelige skal anvendes det vi bare anholder i

til den konkrete udmøntning i beslutningsforslaget er tempoet i

mulighederne for at gøre det på en omkostningseffektiv måde så så det også er realistisk for de mennesker som har nogle af de her køretøjer

mulighed for at udfase dem og så videre og så videre

som jo stod bag loven i to tusind og seks at kunne opdatere kravene det vil vi meget

skal stå sammen om at gøre noget men vi skal gøre det på en

man kan sige at man da man lavede den første miljøzone

er ikke en meget rimelig tidsramme

kunne jo godt sige lad os skubbe det halvt år mere så det først er

ikke en meget rimelig tidsramme at sige at de nye krav

leve op til de nye standarder det må da være rimeligt

rimelige vil være at vi får vished for konsekvenserne af det vi eventuelt sætter i gang det synes jeg

set apropos herre christian polls bemærkning til ministeren for kort tid siden om god lovgivning er hele fundamentet for også

føre den her debat kan man så ikke indføre krav som er relativt hurtigt gældende jo det kan man godt

og have et bedre belyst grundlag før man

indfører den her og nu men der er jo andre regler man kan gribe til og bruge inden for en kortere tidshorisont

går videre i ordførerrækken til fru pia adelsteen dansk folkeparti

vegne af dansk folkeparti skal jeg sige at vi ikke støtter forslaget vi er såmænd optaget af at

selvfølgelig skal have så ren luft som overhovedet muligt også i byerne så

der selvfølgelig også skal ske en udvikling

ministeren nu vil lave en ny beregning det er jeg glad for det synes jeg giver god mening jeg synes også at det den socialdemokratiske ordfører var inde på

vil være rigtig godt det er jeg også rigtig begejstret for så

om den udvikling der trods alt er sket inden for de sidste ti år siden den første miljøzone er kommet

overhovedet har haft en effekt hvilket vi

at når jeg læser sådan et forslag synes synes jeg måske nok en gang imellem at

man glemmer at der er en anden side af sagen og ikke at økonomi altid

når man går ud og bestiller en lastbil

jeg har sågar haft et familiemedlem som havde en specialindrettet lastbil

skal overholde euro seks normerne og

skal overholde euro seks normerne og ud over det

skal overholde euro seks normerne så er det en stor udskrivning i min optik i hvert fald i forhold til den udskiftning der skal

på markedet men de forventer også at sådan en bil har en

det er positivt at vi får nogle nye beregninger

vurdere om der skal ske noget

dansk folkepartis side er positivt men vi kan ikke støtte forslaget

er fem hundrede og halvtreds for tidlige dødsfald og

og

end at vi skal betale med vores sundhed

der er en befolkning derude der lige nu betaler med deres sundhed og deres livskvalitet

vi kan godt fremhæve den ene side rigtig meget nemlig at der er nogle der selvfølgelig bliver påvirket af de her ting altså var det mig personligt ville jeg aldrig nogen sinde bo med mine børn i københavn jeg vasker selv vindueskarmene af i den lejlighed jeg har

fået stillet til rådighed herinde og jeg ved hvor beskidt der er så

så kan man selvfølgelig vælge at sige at så skal alle biler ud og

men jeg synes bare også man skal huske på at der også

er også derfor jeg synes det er positivt at ministeren nu er indstillet på at lave nogle nye beregninger hvad har

men det koster også bare nogle penge og så skal man jo tage en beslutning om om man er villig til at betale det beløb som jeg i hvert fald ikke kender på nuværende tidspunkt

ret vildt svar altså at

ud af byen eller kan vi forvente at de køretøjer der kommer ind i byen

vi kan gøre noget ved de tunge køretøjer vi kan gøre noget ved lastbiler busser og varebiler som vil have en positiv

gevinst for befolkningen det synes jeg alligevel er en lille smule at

det er bestemt ikke fordi jeg negligerer problemet men man har også som person en mulighed for at træffe nogle valg

derfor jeg siger at personligt ville jeg ikke bo herinde med mine børn det er et valg som jeg personligt træffer det er ikke fordi jeg ønsker at negligere

selvfølgelig er der noget luftforurening men det er også klart at jo flere mennesker

der bor sammen jo flere biler der er jo flere

udledninger der er jo mere forurening er der også sådan er det det er derfor at brændeovne måske ikke er det store problem ude på landet men er det inde i byen

er det ikke ordførerens opfattelse at vi har et politisk ansvar for at sørge for at også børnefamilier kan bo i københavn

jeg anerkender fuldstændig at der er en anden side men det var jo derfor at jeg synes det var så positivt at man i lastbil magasinet hvor det her forslag jo har været til debat kunne læse at der er teknologi som man også kan eftermontere på lastbiler så det ikke er en kæmpe stor udskrivning

set er at tage ansvar også at pålægge dem der har lastbiler at tage et ansvar for

er to sider af en sag dels er der noget forurening herinde det ved vi jo alle sammen godt er mere forurening i københavn end der er

i hvert fald i forhold til de partikler som biler udleder fordi der er mere trafik

og selvfølgelig skal vi forsøge at gøre noget men jeg synes også at det er sin sag at lovgive om at pålægge en udgift til folk der har en virksomhed

at de måske risikerer at måtte lukke deres virksomhed for det er det vi taler om

fru maria reumert gjerding taler om eftermontering af filtre på lastbiler så er det mig bekendt også en rimelig stor udgift

man skal lægge et sted mellem tredivetusind og tredstusind kroner for at få lavet sådan en eftermontering lidt afhængig af hvad det

egentlig synes er ganske fredsommelig det er ikke noget vi siger skal gennemføres i morgen så har man også mulighed for at spare op til at kunne købe den teknologi der kan gøre at vi netop lever op til ansvaret ikke for at bringe forureningen ned til nul men for i det mindste at tage de initiativer der følger af en teknologisk udvikling så vi helt grundlæggende

udlede af partikler og forurening eller

jeg godt klar over at der kommer ny teknologi hele tiden og at vi også politisk presser på for at få det nyeste af det nye men hvis vi så også dermed skal presse på

sige at så skal man også udskifte i en bestemt kadence så synes jeg måske bare at det er en

cirka tyve år oplevet en klar forbedring af luftkvaliteten således at vi i dag ligger blandt de bedste i europa og selv om det går den rigtige vej skal vi selvfølgelig til stadighed arbejde

gøres med initiativer der giver mest mulig ren luft for pengene

krav til ikkevejgående arbejdsredskaber

virksomheder som vil fortsætte deres arbejde i landets miljøzoner vil blive ramt af ekstraomkostninger

af de her nye forhøjede krav det kan føre til begrænsninger

butikker restauranter med videre i miljøzonerne

over erhvervslivet men også dem der bor og færdes

i miljøzonerne offentlige anlægsprojekter kan blive dyrere og tage længere tid så der er også en række hensyn at tage i forbindelse med det forslaget er en

uforholdsmæssig stor byrde for få men uden at levere resultaterne

vi så også ved at halvfjerds til firs procent af effekten af luftforureningen

fra udlandet og så at sige blæser ind over

kun tunge køretøjer som er kilde til den forurening som faktisk kommer og selv om venstre deler ambitionen om mindre luftforurening vil vi sætte ind dér

og er den vigtig er det vigtigt at vi har en miljøzone i københavn

over som jeg også har markeret nu her i ordførertalen

vi generelt har et godt højt niveau når

have ren luft selvfølgelig stadig væk være opmærksomme på den udvikling

er og det hører jeg også at ministeren er og løbende ser på

ordføreren at fra to tusind og atten har miljøzonerne ikke længere nogen effekt ifølge

og de tiltag som er implementeret indtil nu vi har jo

at

er et stort problem ifølge det økologiske råd

mennesker om året bare i københavn på grund af trafikos oven i det skal vi så lægge de rigtig mange sygdomme

det er selvfølgelig ikke noget vi kan leve med og det er derfor at det her beslutningsforslag er så vigtigt at få vedtaget netop fordi det er et rigtig afgørende skridt i den rigtige retning med beslutningsforslaget

ønsker en række partier at pålægge regeringen at opdatere reglerne for miljøzonerne så de reelt vil få en effekt

set ligger i forslaget er at reglerne opdateres for at følge den teknologiske udvikling i bilindustrien og det kan faktisk virke en lille smule underligt at de nuværende regler i miljøzonerne ikke automatisk har fulgt den teknologiske udvikling

er rigtig godt at vi i dag behandler et beslutningsforslag der skal rette op på den forglemmelse

det er selvfølgelig ikke kun i københavn og i danmarks

er problemer med luftforurening det er derfor at vi også med beslutningsforslaget ønsker at åbne op for at flere kommuner kan vurdere at de gerne vil have en ren luft zone at de gerne vil have områder i indre by hvor de

ren luft zoner hvor der kan stilles skærpede krav til emissioner af

vi kan ikke være tjent med at vi har en bilpark eller en lastbilpark

sundhedsskadeligt at opholde sig i vores

allerede fra to tusind og femten har alle nye lastbiler og busser skullet overholde krav om overholdelse af euro seks kravene og med beslutningsforslaget

lægges der op til miljøzoner hvor der stilles krav om euro seks med effekt fra to tusind og nitten det betyder altså en indfasning på fire år i forhold til hvornår den her teknologi blev tilgængelig

det er også vigtigt at understrege synes jeg

det har der jo været en en debat om på baggrund af det her beslutningsforslag at man

lastbiler med en lavere norm kan opgraderes teknologisk til at leve op til de her nye krav det synes jeg er vigtigt at få sagt for det er en stor investering for vognmænd

kan altså fortsætte med den

bilpark man har og så få eftermonteret partikelfilter

formålet med beslutningsforslaget er jo at bygge videre på det der er en rigtig god idé nemlig at vi har

at kalde dem ren luft zoner i de indre byer hvor man får nogle redskaber

vi er i enhedslisten meget glade for forslaget er meget glade for

have fremsat det sammen med de radikale sf og alternativet og vi håber på at vi i hvert fald med den fremstrakte hånd jeg

kan arbejde videre i udvalget i forhold til at komme videre i den her retning og reelt få løftet kravene i vores ren luft zoner så de også i fremtiden vil have

her i salen i dag har jo i bund og grund

formål nemlig at sikre renere luft og nedbringe luftforureningen specielt i byerne og det er jo et formål det kan være meget svært at være uenig i også selv om den seneste overvågningsrapport fra to tusind og seksten viser at den danske luftkvalitet faktisk er blandt

kender vi vist alle her i salen

til de sundhedsmæssige omkostninger ved luftforurening

vil gøre en indsats for at bedre luftkvaliteten og det vil vi i liberal alliance faktisk også meget gerne være med til

når alt det

i liberal alliance støtte det konkrete beslutningsforslag

det vil jo ikke kun ramme de her gamle osekasser vi ser i bybilledet og som vi formentlig alle sammen gerne

udfaset nej omkostningerne ved de her foreslåede stramninger vil særlig ramme små erhvervsdrivende og vognmænd der tvinges til også at udskifte deres forholdsvis nye varebiler og lastbiler eller investere i partikelfiltre

her mener jeg at omkostningerne simpelt hen

står i forhold til den miljøeffekt der vil blive opnået forslaget rammer specielt skævt fordi euro seks normen trådte i kraft for

er orienteret kun fire år siden for lastbiler og busser

for varebiler for mindre end to år siden og derfor vil visse dele af erhvervslivet

skulle udskifte relativt nye varebiler hvilket vil være en stor byrde for de pågældende erhverv og erhvervslivet generelt

det er ikke en holdbar løsning mener jeg og liberal alliance derudover er luftforurening i høj grad grænseoverskridende og

i høj grad udenlandske kilder og international skibsfart der står for størstedelen af de negative helbredseffekter ved luftforurening dermed

ikke sagt at vi ikke nationalt skal imødekomme problemerne med luftforurening men for liberal alliance er det dog vigtigt at de overordnede løsninger i første omgang findes internationalt da det her er et internationalt problem i langt overvejende grad

også vigtigt at løsningerne ikke ender med ensidigt at pålægge dansk erhvervsliv de store udgifter der

med videre som allerede nævnt er luftforureningen over de sidste tredive år nedbragt markant igennem flere forskellige og ganske glimrende tiltag i liberal alliance glæder vi os over de initiativer der allerede er taget for at

med luftforurening i danske byer

gennemført en effektiv skrotningsordning for ældre brændeovne som vist godt og vel tyvetusind

den forbindelse også bedt ministeren om at komme med en opgørelse over den geografiske fordeling af

midler og den håber jeg også vi får

lejlighed det ville være meningsfuldt at se på om man så eventuelt skulle gentage den ordning

andre kilder til luftforurening i byerne vi glæder os ligeledes over regeringens arbejde for at få skabt fælles europæiske regler for udledning fra blandt andet biler industri store fyringsanlæg og fra

brændeovne så alt i alt må jeg desværre sige til forslagsstillerne af et ellers glimrende beslutningsforslag at liberal alliance ikke kan støtte det i

det tror jeg som som sådan egentlig ikke

reguleringsmekanismer vi nu engang har sådan at de giver mest

formentlig været mulighed for tidligere miljøministre

opdatere den her lovgivning som jo faktisk efterspørges også i beslutningsforslaget

der hvor jeg kommer fra i det jyske vil man i hvert fald føle det som

om jeg så må sige

skulle udskifte i min optik helt nye varebiler og lastbiler der er to tre fire måske fem år gamle

uden at have fået et varsel der er længere end

det der er beskrevet i beslutningsforslaget her

siger at vi skal bruge den regulering vi har mest hensigtsmæssigt er det så ikke meget smart at opdatere miljøzonen når man nu

altså bare lige til til spørgerens første del

ekstra teknologi koster jo også penge ny teknologi koster også penge udskiftning koster selvfølgelig mere end at påmontere et partikelfilter men det er trods alt

bil for måske to tre fire år siden

i den gode tro at de gjorde det helt rigtige også miljømæssigt så det mener jeg jo faktisk ikke

på det altså at man kan påmontere et partikelfilter så i forhold til det med om man ikke skal opdatere miljøzonen

ida auken ikke gjorde det selv da hun var miljøminister

oppositionen var dvask jeg synes at liberal alliances ordfører er sprudlende i hvert fald når man lytter til indholdet i i talen jeg tror ministeren sagde at han havde et guldkorn til sidst i sin tale der handlede om at han gerne ville få foretaget nogle af de beregninger som vi blandt andet i

men jeg synes også at jeg fornemmede liberal alliances ordførers tale som sådan et samlet guldkorn og det er så der jeg vil trykke på

at man egentlig ser positivt ind i en proces hvor vi kan have en politisk drøftelse af det her og eventuelt en politisk forhandling om

iværksætte nogle initiativer til at opdatere de her miljøzoner og komme et skridt videre i respekt for de omkostninger

jo netop at ministeren og departementet nu

i større byer og mindre byer der er mange snitflader her og hvor

at omkostningseffektiviteten er størst hvor er det de samfundsøkonomiske konsekvenser er størst det har jeg i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt noget overblik over så er

internt i regeringssamarbejdet tidligere har spurgt ministeren om en evaluering af den

pulje der tidligere har kørt i forhold til at få skrottet brændeovne for jeg mener at der

så vi går videre til herre christian poll alternativet

vi i alternativet at det er en rigtig god idé at vi har de miljøzoner som blev indført tilbage i to

derfor er vi selvfølgelig medstillere på det her forslag fordi vi synes det er naturligt at

får hele systemet skruet sammen så det automatisk skaber den her løbende opdatering når der kommer nye

skal erhvervslivet i byerne vide at de så skal

grunden til at vi er medstillere på det her

miljøzonerne er et vigtigt

så vi går videre til fru trine torp

til at opdatere miljøzonerne og gøre dem til det

skal være muligt for kommunalbestyrelsen i byer med for eksempel mere femogtyvetusind indbyggere at indføre ren luft zoner zoner arbejdsmaskiner inddrages og

foreslås ikke mindst at håndhævelsen af zonerne effektiviseres så det rent faktisk sikres at gamle forurenende køretøjer og maskiner ikke pulser løs i børnehøjde hvor de ikke må det helt banalt skal der sikres en bedre luftkvalitet dér hvor der er flest mennesker det gør miljøzonerne ikke længere

tre norm i to tusind og otte og om euro fire

første juli to tusind og ti svarende til fire års indfasning fra normen blev gældende for for nye køretøjer men man indførte jo så ikke en tilsvarende automatik automatik for kommende euronormer euro fem blev obligatorisk ved salg i to tusind og ti men er aldrig blevet et krav i miljøzonerne og euro seks blev indført ved nysalg i to tusind og fjorten men

at der er brug for europæiske og internationale løsninger på luftforureningen og at andre forurener mere end os er for mig

ikke et argument for ikke at ville forbedre vilkårene for danskernes sundhed

må for mig at se stå over andre hensyn

det forslag som er lagt på bordet er sådan set ikke et meget

et radikalt forslag men ikke et meget dramatisk forslag for egentlig er det jo bare

have have ligget fra starten af som en helt naturlig automatik

debatten og hørt at der trods alt er en anerkendelse af

luftforurening er et problem der skal håndteres

men i hvert fald vil jeg på sfs vegne sige at vi selvfølgelig støtter forslaget da vi

ordet til ordføreren for forslagsstillerne fru ida auken

luftforurening er et svært område det medgiver jeg og nogle gange kan det virke helt oplagt at gøre et

rigtig meget når det kommer til partikler kommer udefra når det kommer til den anden del som

de radikale helt med på at vi skal gøre det på en fornuftig måde og at vi skal have overblik over hvad det koster

det her er et område jeg selv har været ret langt nede i og

og kiggede på det var der faktisk ganske fornuftige samfundsøkonomiske tal på at stille de her krav

kan få et beslutningsgrundlag der vil gøre at det her faktisk vil kunne lade sig gøre

som er en af de store brancheorganisationer for transportsektoren set at man faktisk ikke er meget imod

man vil bare gerne have lidt længere tid

et spørgsmål om at finde den rigtige tid

må være sådan at når der er en ny teknologi derude og hvis den kan sættes på relativt fornuftigt og hvis vi ved at det er de store

frem for at de skal betale med deres sundhed og deres

den her diskussion rigtig vigtig hvorfor

luftforurening et problem det er det på grund af den livskvalitet

herindefra kan tage et politisk ansvar så børnefamilier kan

ikke skal vælge som dansk folkepartis ordfører

lidt synd for lastbilejerne at vi skulle stille

i danmark har vi et princip der hedder at forureneren betaler

varebiler og så er det nogle andre der betaler og det er dem

bor i byerne det er dem der cykler det er dem der går det her er jo ikke kun et problem i vores hovedstad det er det i mange

byer det er det i vores omegnskommuner det er det i trekantsområdet det er rigtig mange steder i vores land

der er sundhedsomkostninger ved at

rimelighedsperspektiv her der handler om at vi har et princip

ministeren har en meget stor tiltro til

om året på grund af luftvejslidelser og det svarer til et tab på op imod fire en halv milliard kroner så der er nogle meget store samfundsøkonomiske gevinster ved at få gjort noget ved det her jeg synes vi skal kende tallene så

at vi har et land er kendt for at have rent vand natur grøn omstilling

en by hvor man i det hele taget kan være i det offentlige rum

er det selvfølgelig ærgerligt at et af de problemer vi stadig væk har

vi stadig får reprimander i ny og næ er

det spor at danmark lægger sig forrest dér det er et rigtig godt initiativ

er nogle muligheder for at gøre noget der giver mening

det erhvervsliv vi har i danmark vi har jo

lige netop luftrensningsløsninger

jeg mener det er otte og fyrre milliard kr man eksporterer for og det er steget med tolv en halv procent de sidste år så det er virkelig en af de

grønne teknologier vi kan eksportere til hele verden og der er det at have et dansk hjemmemarked

sætte katalysatorer på busserne

firmaet der har lavet det har nu fået et udstillingsvindue der gør at de kan begynde at eksportere

andet england og asien og andre steder der nu faktisk har store problemer

os tage de sidste skridt i at få et dansk hjemmemarked hvor vi viser resten af verden at vi kan få gjort det her jeg synes det er sund fornuft

at få lavet den her opdatering og jeg kan love dig for for at den var på bordet fra start til slut

det tager åbenbart lang tid at få de her beregninger færdige til at tage den her beslutning nu er der altså immervæk gået fire en halv år så mon ikke

fint at lande det her med en beretning hvor vi måske kan enes om at få

det her er et område der skal gøres noget ved

tak for ordførertalen og også anerkendelsen af nogle af de bemærkninger

en naturlov om at der er ny teknologi så skal der et politisk indgreb til der skal tvinge folk til

enten at installere partikelfiltre købe nye biler eller hvad det nu er

om fru ida auken

foreskriver det nu var fru ida auken lige selv inde

hvem der gjorde hvad hvornår

politiske diskussioner der kan komme ud af det

lidt flere ord på hvorfor det egentlig var

opdateret lovgivningen sådan at den her automatik med teknologien det som jeg

at tage ny teknologi i brug men der er almindelig sund fornuft

rigtig god mening når det er noget der gavner folkesundheden når det er noget der gavner turismen når

danske erhvervsliv og hvor regningen bliver betalt af os alle sammen som kunder så mener jeg faktisk at

det er rigtig sund fornuft at gå ud og stille de krav en af grundene til at vi ikke nåede det i min tid var også at jeg var for ambitiøs altså jeg ville også gerne have alle personbilerne med og

har en idé om at hvis den der forurener sætter et filter på så hjælper det nok det var et af problemerne jeg var for ambitiøs

derfor tog det for lang tid i forhold til at komme ned til det der giver rigtig mening og som er det vi har puttet ind i forslaget

tak det er jo meget fint det

en teori jeg selv har udviklet her på det seneste

at når en politiker snakker om at noget er ambitiøst så betyder det som regel altid at det er urealistisk

og det jeg hører fru ida auken sige er vel egentlig at der også er en bagside af medaljen

andre regninger der skal betales at der er et erhvervsliv der skal betale for at få installeret de her partikelfiltre og at det faktisk ikke nødvendigvis er sådan at det samfundsøkonomisk giver

anden ende lige nu er det borgerne der betaler med deres sundhed

at stille de her krav til de tunge køretøjer faktisk er god samfundsøkonomisk fornuft

ikke er en enkelt borger der får et krav

tyvetusind tredivetusind men faktisk en samlet branche der kan overvælte det på

en lille smule dyrere så synes jeg at det er sund fornuft at stille de her krav hvis ministeren relativt hurtigt kan komme frem med de her tal og vi kan blive enige om en tidsramme jeg kunne også forstå på itd

så lægger vi gerne en to år oveni hvis det ligesom er

lad os nå det på en fornuftig måde og det er jo da egentlig der jeg håber vi kan lande det

ikke bare sige at jeg jo har det sådan at

og bor i danmark så har man også et ansvar for selv at beslutte hvor man og ens børn skal bo

københavn det skyldes ikke kun luftforureningen vil jeg bare sige

hørte jeg rigtigt når jeg hørte fru ida auken sige at partikelfiltre på personbiler ikke har nogen effekt

faktisk hvis det er korrekt for jeg mener at kunne huske at samtlige dieselbiler er blevet pålagt

fik man nemlig en ekstraregning på miljøafgiften på tusind kroner om året jeg kan huske det fordi jeg selv var indehaver af en lille dieselbil der hedder lupo 3l som som

når vi taler forurening i de her miljøzoner

om at vi skal forbyde brændeovne i københavn eller er det ikke noget vi vil komme ud

jeg er ret overbevist om at det krav man stillede hvor man så kom med en

straf til dem der ikke satte det på ikke har haft en voldsomt stor miljøeffekt det tror jeg faktisk

det synes jeg måske også man kan tage med ind i de her beregninger

kunne man jo overveje om det skulle fjernes hvis det bare

af de steder hvor vi ved at det virkelig virkelig spiller en rolle hvordan folk opfører sig fra radikale venstres side vil vi faktisk godt gå videre

forgifte dine naboer frem for at gå hele vejen og sige

vismændene også hørt at brændeovne

synder i forhold til partikeludledningen

bestemt også forurener det anerkender

at sige at så forbyder vi også brændeovne i københavn

at borgerne betaler med deres sundhed og derfor skal vi herinde gøre noget

så kan vi jo tage diskussionen dér og se

er forhandlingen sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til miljø og fødevareudvalget

har til formål at skærpe straffen for grov vold konkret handler det om overtrædelser af straffelovens § to hundrede og fem og fyrre

seks og fyrre grov vold

det er ganske enkelt ikke rimeligt når man udsætter andre mennesker for så voldsomme overgreb det er det ikke når man udsætter mennesker for nogen overgreb men jeg tror vi alle sammen her kan blive enige om at grov vold er i en

overfaldet og slået med kæder da de var på vej hjem juleaften

hundelufter der blev invalideret for evigt og senest

vi et overfald med en økse også på et uskyldigt kærestepar i socialdemokratiet

sanktioneres hårdt og desværre har vi set en stribe sager hvor man må undres over strafniveauet for meget meget grove voldsforbrydelser og hvor man står tilbage med

blevet tilfredsstillet

den sanktion der er blevet givet som

i socialdemokratiet har sagt utrolig mange gange i den her sag og som jeg har sagt utrolig mange gange så tror vi ikke på at straf har den store effekt på kriminalitet og på at undgå kriminaliteten men når vi har valgt at være retssamfund

skal der være en retfærdighedsfølelse forbundet med dommene ellers risikerer vi at vi mister opbakningen til retssamfundet og det er begrundelsen for at

i socialdemokratiet kan støtte forslaget som vi behandler her i dag når det er sagt

meget lave men det kunne være interessant at få

det generelle strafniveau for

her paragraffer som vi skærper straffene for i dag men socialdemokratiet støtter

jo undres hele to gange

behandle andre men efterfølgende over hvor relativt let nogle af de personer der begår

mest voldsomme forbrydelse slipper når de efterfølgende straffes med tanke på hvor store men

så giver det rigtig rigtig god mening at vi kigger på straffen derfor er forslaget som vi behandler her et rigtig godt forslag som følge af finanslovsaftalen for og atten

at den hårdeste kriminalitet straffes langt hårdere vi går også gerne længere end det der

til med regeringens forslag her men det er trods alt et skridt i den rigtige retning og derfor

støtter vi selvfølgelig også op om det

inden for de seneste måneder om netop straffene for den værste voldskriminalitet eller rettere om domstolene har brugt de værktøjer de har tilstrækkelig tilfredsstillende det er selvfølgelig også spørgsmål som jeg i anledning af emnet gerne vil holde lidt fast i for vi er også nødt til at huske på at når det handler om den groveste kriminalitet

rigtig gode muligheder i den eksisterende straffelov

for at kunne straffe den hårdeste kriminalitet men vi vil selvfølgelig følge meget nøje hvordan de her strafskærpelser kommer til at slå igennem

domstolene jeg regner også med at

justitsministeren vil orientere folketinget om hvordan det her er forløbet når reglerne har

i noget tid men dansk folkeparti støtter lovforslaget

det er dér ændringerne sker for efter forslagets bemærkninger

stiger normalstraffen for grov vold med en tredjedel herudover stiger straffen

et eller andet niveau som jeg ikke umiddelbart

bemærkningerne til lovforslagets § en står der

af straffene for de allergroveste overtrædelser

§ to hundrede og fem og fyrre herunder særligt hvor forurettede er blevet udsat for meget omfattende vold eventuelt begået af flere gerningsmænd og har fået

der lægges således op til at der i de alvorligste sager der i dag bliver afgjort med straffe

ni måneders fængsel udmåles en straf der har en bedre sammenhæng med strafniveauet for vold omfattet af straffelovens § to hundrede og seks og fyrre da sagerne er meget forskellige

det ikke muligt at angive et generelt strafskærpelsesniveau det vil altså sige ingen tvivl om at straffen

form for grov vold stiger med

klar forestilling om at der sker en væsentlig stigning

i straffen for den

tilbage er altså et mere generelt spørgsmål som jeg håber vi kan tage op en anden dag nemlig domstolenes udnyttelse af strafferammerne for her springer kæden af for de fleste danskere og i hvert fald også for partiet venstre problemet er at det åbenbart er svært at definere hvad man forstår ved normalt hvor er det normale niveau hvor ligger

normalstraffen for de fleste forbrydelser af grov vold er strafferammen seks års fængsel og da det i langt de fleste tilfælde er gengangere ja så lægger man halvtreds procent oven i efter § to hundrede og syv og fyrre og så er strafferammen ni års fængsel går man imidlertid ind og kigger på de domme der bliver afsagt

milemilevidt fra fra en strafferamme på ni års fængsel jeg har tidligere redegjort for en dom fra retten i odense

i dagspressen den ellevte november to tusind og tretten

fire personer fanger en femte og og skærer en del af øret af ham han er bagbundet man forsøger at kratte hans øje ud man tilføjer ham ni og tyve alvorlige skader herunder med med hobbykniv og tæver ham med hammer og så videre man tror vedkommende er død da man afslutningsvis urinerer på ham det indbringer en straf på to en halv års fængsel med en strafferamme på ni år det er vi altså nødt til at kigge på

jeg kunne tilføje adskillige andre domme der var jeg lige ved at sige er endnu værre hvis man kan forestille sig det der er en dom fra retten i sønderborg men den er under anke så vidt jeg er orienteret så den vil jeg ikke kommentere nærmere for nærværende før ankesagen er afsluttet afslutningsvis fra min side vil jeg henvise til at det her jo ikke

står og finder på heroppe

for mange forbrydelsers vedkommende forekommer der sjældent straffe som ligger over den nederste tredjedel eller fjerdedel af rammen for frihedsstraffe på den anden side viser praksis med hensyn til forsætligt drab og narkoforbrydelser en forholdsvis vid udnyttelse af strafferammerne kriminalstatistikken giver oplysninger om straflængder ved forskellige forbrydelser der kan aflæses stærke fald i anvendelsen af strafsatserne når man passerer grænserne ved en to og tre år en række forbrydelser

ti år eller mere viser få domme der overstiger tre år så vi ligger altså

omkring de tredive procent af strafferammen

at få belyst nærmere her i folketinget

derfor kan jeg levende tilslutte mig fru trine bramsens ønske til justitsministeren om at få belyst forholdet mellem strafferammer og de faktuelle straffe der gives det forslag der ligger her på bordet støtter venstre selvfølgelig hundrede procent det er et skridt i den helt rigtige retning tak

rune lund fra

grove overfald grov vold kan efterlade ofre med markante markante både fysiske og psykiske men

det er jo så derfor også vigtigt at vi her fra folketingets side vedtager en lovgivning som gør at de straffe der bliver udmålt

i overensstemmelse med den retsfølelse som der er i samfundet men

de skal kunne forhindre ny

er jo så en strafskærpelse som er aftalt i forbindelse med finanslovsforhandlingerne

og atten i forhold til

par andre ordførere også har været inde på konstatere at det ikke er fordi der

fakta eller nogen videre begrundelse for at

det her ud over en en argumentation om den retsfølelse som som regeringen mener ligger bag begrundelsen for

og seks og fyrre ændres og det forudsættes herved at straffen efter bestemmelserne gennemgående gennemgående forhøjes med omkring en tredjedel i forhold til den straf der i dag ville blive fastsat af domstolene og så kommer det på grund af den variation som de forskelligartede sager om grov vold har er det ikke muligt at angive et bestemt strafniveau for overtrædelserne men med lovforslaget

der i dag af domstolene afgøres med ni måneders fængsel

af straffeloven og vi får ikke nogen dokumentation for hvad strafniveauet er i dag fordi det åbenbart ikke

altså det er ikke særlig svært at regne ud det

selv min egen søn der går i anden klasse

en argumentation om at retsfølelsen

det kriminalpræventive råd anfører i deres høringssvar

at der mangler dokumentation for at det nuværende strafniveau er i strid med befolkningens

og den argumentation som regeringen

er jo så heller ikke bakket op af fakta i det hele taget mangler der fakta her jeg synes at specielt retspolitisk forenings høringssvar

føjer sig ind i rækken af tilbagevendende skærpelser af straffen for grov vold lovforslaget gør sig ingen ulejlighed med at argumentere for eksempel med en eventuel stigning i den

voldskriminalitet eller dele deraf så har retspolitisk forening været så venlige i deres høringssvar

hvordan det ser ud med domfældelser for vold og de har udviklet sig rigtig godt må man jo sige i to tusind og elleve var der syv tusind seks hundrede og ni og fyrre i to tusind og tolv til syv tusind tre

ni hundrede og ni og fyrre en lille stigning

fald i voldskriminaliteten så skriver retspolitisk forening videre

gemmer sig en stigning i antallet af domfældelser efter straffelovens

ligesom der burde være foretaget en nærmere analyse af forholdet mellem anmeldelser sigtelser

fakta der ligger til grund for for

eller befolkningens retsfølelse får det bedre af at en gerningsmand i stedet for en år og ni måneders fængsel dømmes til for eksempel to år

lovforslaget lægger op til et andet regnestykke kan der naturligvis ikke siges noget troværdigt om så derfor må regeringen nøjes med at have en opfattelse som den så kan sprede ud over befolkningen der så åbenbart skal forstå det som et udtryk for handlekraft eller tryg retspolitik

at den her form for strafskærpelser ikke fører til mindre kriminalitet der

at det vil gøre det så det er

symbolpolitik som ikke vil føre til mindre kriminalitet og som er fremlagt med en meget ringe grad af dokumentation for de her ting

hundrede og to og fyrre som vi behandler nu har til formål at sikre en bedre rimelighed

i straffene for grove voldelige overfald

straffe skærpes med en tredjedel i forhold til

generelt er det vigtigt for både mig og mit parti at

alvor bliver afspejlet i

men på baggrund af herre rune lunds ordførertale

forhindre vendetta det danske samfund var sådan set et vendettasamfund ligesom

indtil kongemagten blev så stærk i middelalderen at man begyndte at sætte en stopper for de her vendettaer

er meget der har ændret sig i mellemtiden så er straf altså stadig væk noget som staten overtager fra civilsamfundet og fra den

passe på når man sådan slynger ud at straf ikke virker jeg hører til dem der mener at

i allerhøjeste grad virker fordi vi ikke har

et selvtægtssamfund og det at vi ikke har et selvtægtssamfund er sådan set

selvtægten bliver afskaffet og den kolde stat står for afstraffelse i stedet for den varme vendetta

derfor er straffe jo noget der skal afspejle en eller anden form for balancebetragtning det er ikke noget man kan sidde videnskabeligt at tage stilling til det er det er

som civilsamfundet skal anerkende og hvor vi som politikere må prøve at lytte til civilsamfundet

der synes vi sådan set at det her er et rigtig fornuftigt lovforslag som som finder den her balance og derfor synes vi at det er meget meningsfyldt at skærpe straffen for de her grove forbrydelser vi støtter som sagt

er det fru josephine fock

jeg tror jo at alle er helt enige i at grov vold skal vi gøre alt hvad vi kan for at

spørgsmålet er så hvordan vi bekæmper det og hvad der virker regeringen ønsker med det her lovforslag at skærpe straffen for grov vold med en tredjedel i forhold til den straf som i dag fastsættes af domstolene og ud over den generelle strafskærpelse

lægger lovforslaget op til en yderligere skærpelse af straffen for de allergroveste sager om grov vold efter straffelovens § to

og fem og fyrre det gælder for eksempel i de sager hvor offeret er blevet udsat for omfattende vold eventuelt begået af flere gerningsmænd og har fået betydelige skader og det er jo alvorlige sager begrundelsen for lovforslaget er

afspejler det nuværende strafniveau ikke den krænkelse af offeret som finder sted regeringen anfører at straffen ikke er i overensstemmelse med befolkningens retsfølelse og det er jo fuldstændig rigtigt at det er meget vigtigt at se på befolkningens retsfølelse men jeg mangler noget dokumentation for den påstand i lovforslaget

jeg også gerne tillade mig at fremhæve nogle af de høringssvar som har været til det her lovforslag for jeg er helt på linje med de kritikpunkter som bliver fremsat i høringssvarene for eksempel siger det kriminalpræventive råd i deres høringssvar at de savner dokumentation for at det nuværende strafniveau ikke skulle være i overensstemmelse med befolkningens retsfølelse sådan som regeringen skriver i lovforslaget

regeringen ikke sandsynliggør denne påstand der er ikke nogen statistik eller lignende som dokumenterer at der er sket et skred i den grove voldskriminalitet

påpeges også af retspolitisk forening i deres

stærkt kritiske høringssvar og det er bemærkelsesværdigt synes jeg faktisk at regeringen bruger et argument om befolkningens retsfølelse og opfattelse

uden at man forholder sig til om der er et reelt behov

jeg argumenterer ikke for at vi ikke skal sanktionere grov vold men vores retspolitik skal bygge på nogle grundlæggende hensyn nemlig hensynet til genopretning af offeret hensynet til samfundets generelle retsfølelse og ikke mindst hensynet til resocialisering af gerningsmanden der er tale om tre meget vigtige hensyn som skal vægtes op imod hinanden og det her lovforslag tager sådan som jeg læser det ikke nogen af de nævnte hensyn i betragtning hvis vi lægger ud med hensynet til genopretning af offeret skriver foreningen hjælp voldsofre i deres høringssvar at det er deres erfaring at ofre for forbrydelser er mere opsatte på at et overgreb mod dem har en konsekvens og at den sker hurtigt end at der udmåles en streng straf det betyder med andre ord at det lovforslag som jo ifølge regeringen har til formål at skærpe straffen for grov vold af hensyn til offeret

foreningen for voldsofre

til selv samme hensyn der sker altså ikke en genopretning

set fra vores perspektiv

langt større fokus på forurettedes retsstilling end vi i virkeligheden ser

vi mener det er afgørende at lægge vægt på at der ved behandlingen af straffesager tages langt mere hensyn til de forurettede forurettede skal tages alvorligt også når de henvender sig til politiet de skal

der står mål med den krænkelse som den pågældende har været udsat for

fremlægger regeringen ikke selv statistik der underbygger argumentet om at befolkningens retsfølelse skulle være krænket regeringen kan ikke anvise om der er sket en voldsom stigning i sager om grov vold men én ting ved vi og det er at kriminaliteten over en bred kam er nedadgående undersøgelser viser at adspurgt direkte

ønsker danskerne strengere straffe det er rigtigt men det viser sig også når man så går lidt mere i dybden at befolkningen ved meget lidt om strafniveauet i danmark de undervurderer domstolenes strenghed markant og i konkrete sager dømmer de selv mildere end domstolene reelt gør endelig er hensynet til resocialisering af gerningsmanden ikke en del af lovforslagets formål her må jeg henvise til høringssvar fra det kriminalpræventive råd som

bemærker at strafskærpelse ikke i sig selv har en kriminalpræventiv effekt kort sagt betyder det at vi ikke nødvendigvis forhindrer nye ofre for grov vold ved at hæve strafniveauet det gør vi til gengæld hvis vi regulerer forebyggende og

at undgå tilbagefald til kriminalitet som jo skaber flere ofre

er jo at alternativet ikke kan bakke op om lovforslaget jeg vil dog gerne bakke op om de bemærkninger der kom

om at det kunne være en rigtig god idé at få noget dokumentation for strafferammen og det faktuelle strafniveau nej jeg tror

til fru zenia stampe

vi har bestemt ikke noget imod at diskutere strafniveauer og også eventuelle strafskærpelser men vi synes

i folketinget i de her år

regnestykker men hvor vi altså ikke ser nogen konkrete eksempler på sager

hvor man har ønsket sig et andet niveau

nævner nogle konkrete eksempler som jeg også synes er med til at

andre ordførere også har været inde på og tilbage til diskussionen

der sætter det konkrete strafniveau

jo fordi en sag som regel er mere end det man kan læse i

at vedkommende falder tilbage begår ny vold skaber nye ofre hvordan man finder en straf som i virkeligheden er mest genoprettende for offeret

meget mere nuanceret end det vi kan læse i aviserne

retstilstand hvor der er generel forargelse i befolkningen over strafniveauerne men vi har

det netop ikke er folkedomstolen der kan afsige dommen og fastlægge strafniveauet

og det undrer mig nogle gange i diskussionen omkring

de konkrete straffe og så folkedomstolen at der aldrig er nogen der nævner

mennesker der sidder med omkring strafudmålingen

hvis selv samme person sidder som nævning

fordi er de andre perspektiver med

vi bare nødt til at minde hinanden om og derfor vil man nok aldrig nogen sinde nå til et niveau eller nå til en tilstand

holdning på baggrund af

tror jeg ikke at vi får de mange nuancer med som vi jo anerkender der er og som er grunden til at vi ikke bare har ens straffe for ens typer kriminalitet men

vide rammer for dommere og domsmænd og nævninge

dommene eller straffene i

selv om vi jo ikke skal tage udgangspunkt i enkeltsager så måske alligevel også diskutere

enkeltsager og så sørge for ikke kun at se sagen som den var beskrevet i ekstra bladet men jo også forholde os til sagen som den blev præsenteret i retten det er en diskussion

men

med de her regnestykker også fordi det efterhånden bliver lidt svært at holde rede på

hvad strafferammen for den type overfald

et bestemt område og det så er dobbelt op straf eller hvad hvis han faktisk er relateret til en bande og det så er plus halvtreds procent altså er system vi også er ved at bygge op

stor frihed til til dommerne vores nævninge og domsmænd

til et meget uigennemskueligt system når vi har så vide rammer og så har vi oven på det systemer med tillægsstraffe hvor man faktisk kan få

som eksempelvis et voldeligt overfald begået af en som har banderelationer begået i et område som er i en strafzone hvor ender vi så henne det

de mennesker der eventuelt skulle bevæge sig ud i nogle af de her ting kan gennemskue det jeg tror heller ikke at det nødvendigvis påvirker dem særlig meget

det her og det er også derfor vi egentlig synes at den her type debatter egner sig lidt bedre til straffelovrådet som vi jo ellers har for vane at sende den her type

vil gå konstruktivt ind i debatten og selvfølgelig søge så meget viden som muligt så vi kan få den kvalificerede debat som vi nogle

som der også bliver sagt fra talerstolen

er det ikke nogen nem og enkel oversigt at udarbejde jeg har også forståelse

tillægsstraf for banderelateret virksomhed tillægsstraf op til halvtreds procent for

tidligere begået kriminalitet og så videre og endelig og det er nok noget af det der gør det meget svært

der jo ikke to forbrydelser der er ens det

bankrøveri der har man trods alt en idé om hvad det er

der ske mange forskellige ting men endelig

der er desværre i samme dom som oftest adskillige forbrydelser om en bestemt straf så derfor er det lidt af et kunststykke for justitsministeriets embedsmænd

udarbejde den oversigt men hvor der er vilje er der vej så jeg

videre til næste taler som er herre karsten hønge

strafferammer og de domme som faktisk afsiges af domstolene det kan ofte provokere den almindelige retsopfattelse for mange mennesker

hvorfor strafferammerne ikke udnyttes

forslaget til at skærpe straffen for grov vold vil jo muligvis få indflydelse på kriminaliteten men jeg synes at der mangler solide fakta og dokumentation retspolitisk

forening sætter fingeren på netop det her ømme punkt

begrundelsen for lovforslaget og vi bør etablere et stærkere seriøst faktuelt grundlag når vi ønsker at straffe

anbefales lovforslaget jo af blandt andet

dansk kvindesamfund og den holdning tror jeg afspejler den i et vist omfang manglende folkelige forståelse for de efterhånden mange eksempler på ganske milde straffe for grov omfattende vold sf hælder til at

lovforslaget men vil under udvalgsbehandlingen stille spørgsmål

rasmus jarlov det

folkeparti bryder vi os ikke om vold og vi bryder os særlig ikke om grov vold vi synes det skal straffes hårdt vi tror på at straf virker vi synes straf er retfærdigt

det har en god effekt på retsfølelsen og niveauet af vold i samfundet

at de straffe der er for vold i danmark er for lave

vi mangler en samlet oversigt men som herre

skal være det er et spørgsmål om

og dermed er det op til os her i folketinget at beslutte om niveauet for straffene i danmark ligger på

det meget velkommen at vi nu hæver straffene for

grov vold med cirka en tredjedel

for indlæggene vi har hørt her i dag grove voldelige overfald efterlader ofte offeret med markante fysiske og psykiske men og det nuværende strafniveau i sager om grov vold afspejler efter regeringens opfattelse for det

det er vigtigt at forbrydelsens alvor afspejles i den straf som gerningsmanden får og at strafniveauet er i overensstemmelse med befolkningens retsfølelse det er efter regeringens opfattelse ikke tilfældet i dag

er derfor behov for en skærpelse af straffen for grov vold formålet med lovforslaget er at skærpe straffen for overtrædelse af straffelovens § to

og fem og fyrre a om kvindelig omskæring og

seks og fyrre om særlig grov vold det foreslås at strafniveauet generelt skærpes med en tredjedel i forhold til det nuværende niveau så indeholder lovforslaget også en yderligere skærpelse af straffen for de allergroveste tilfælde af vold

og fem og fyrre og i alle sager efter straffelovens

takke ordførerne for indlæggene at jeg ser frem til behandlingen og selvfølgelig står til rådighed for spørgsmål der måtte

der er ikke flere der har bedt om ordet så forhandlingen er sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til retsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse

at folketinget løbende forholder sig til

balancen i det her spørgsmål skal være på den ene side

ofrene dem der står tilbage

blevet udsat for en forbrydelse og på den anden side

er der spørgsmålet om hvor hårdt samfundet så skal straffe for at enkeltpersoner dem der måtte have begået den her kriminalitet kan vende tilbage

til et liv uden kriminalitet folketinget ændrede senest de her regler i den tidligere valgperiode tilbage i to tusind og femten og det begynder vi så at kunne se nogle effekter af nu vi mener at det er på sin plads at vi selvfølgelig debatterer dem vi synes selv i dansk folkeparti at der

diskutere under forespørgselsdebatten jeg vil se frem til

ministerens besvarelse og selvfølgelig

rigtig glad for at vi får lejlighed til her i folketinget at diskutere og drøfte brugen af samfundstjeneste i sager om personfarlig kriminalitet det er et spørgsmål der ligger mig og regeringen meget på sinde og det er min klare overbevisning at retsfølelse og retfærdighed er tæt forbundet med straf straf skal opleves som straf og

skal afspejle den forbrydelse der er begået forbrydelser kommer i mange varianter og ikke alle forbrydelser er så alvorlige at ubetinget fængsel er nødvendigt nogle gange kan betingede domme med vilkår om samfundstjeneste være den mest hensigtsmæssige straf undersøgelser viser at risikoen for at falde tilbage til ny kriminalitet er

og risikoen forbliver lavere flere år efter at straffen er udstået derfor støtter regeringen også anvendelsen af samfundstjeneste men samfundstjeneste skal anvendes i de rette sammenhænge

hensynet til offeret og retsfølelsen ikke

netop derfor stemte de nuværende regeringspartier imod den lovændring sr regeringen gennemførte i to tusind og femten regeringspartierne var imod fordi lovændringen lagde op til at samfundstjeneste skulle anvendes i flere voldssager end det skete i retspraksis før to tusind

netop i forhold til personfarlig kriminalitet er regeringens holdning at straf skal opleves som straf og samfundstjeneste derfor skal anvendes med varsomhed der var også dele af lovændringen som regeringspartierne bakkede op om nemlig at der som modstykke til udvidelsen af brugen af samfundstjeneste samtidig indførtes hårdere sanktioner over for personer der begår ny kriminalitet i prøvetiden med det formål at straf skal opleves som straf og være i balance med befolkningens retsfølelse har den nuværende regering og den tidligere venstreregering iværksat en række initiativer med henblik på at skærpe straffen i sager om personfarlig kriminalitet vi har tilbage i to tusind og seksten skærpet straffen for voldtægt og samleje med et barn under femten år med

gennemgående en års fængsel i forhold til det hidtidige strafniveau vi har med respektpakken blandt andet skærpet straffen for handlinger begået mod personer i offentlig tjeneste eller hverv med en tredjedel en tredjedel når handlingen begås i forbindelse med grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted i to tusind og sytten fordoblede vi minimumsstraffen fra en år til to år og samtidig skærpede vi straffen med omkring et års fængsel i forhold til hidtidig praksis for ulovlig besiddelse af skydevåben under særlig skærpende omstændigheder vi har som en del af indsatsen mod rocker og bandekriminalitet udvidet anvendelsesområdet for strafskærpelsesreglen i straffelovens § en og firs a og indsat

en og firs b hvorefter straffen kan forhøjes med indtil det halve hvis en straffelovsovertrædelse begås på offentligt tilgængeligt sted ved brug af skydevåben med videre samtidig skærpede vi straffene for systematisk eller organiseret afpresning folketinget har for ganske nylig vedtaget regeringens lovforslag om skærpelse af straffen for vidnetrusler med en tredjedel og endelig har jeg fremsat det lovforslag om skærpelse af straffen for grov vold som vi lige har førstebehandlet lovforslaget skærper straffen for grov vold med en tredjedel og skærper straffen yderligere i visse alvorlige sager om grov vold så afslutningsvis regeringen er enig i at der er behov for

se på anvendelse af samfundstjeneste og regeringen vil blive ved med at se kritisk på brugen af samfundstjeneste med personfarlig kriminalitet og løbende iværksætte de nødvendige initiativer jeg vil endnu en gang takke dansk folkeparti for at

spørgsmålet på dagsordenen og ser frem til debatten

det ordføreren for forespørgerne herre peter kofod poulsen dansk folkeparti

udvidede man muligheden for at

bruge samfundstjeneste som straf for straffelovsovertrædelser vi stemte dengang nej til ændringen da det

femten men nogle nogle af dem der har haft glæde af det som venstrefløjen gennemførte inden sidste valg var folk der blev dømt for simpel vold men desværre også folk der blev dømt for grovere vold de har i nogle tilfælde haft mulighed for at komme i samfundstjeneste frem for en tur i fængsel efter vores opfattelse

startede man en glidebane som altså medførte at folk der før hvis de begik grov vold alene kunne afsone i fængsler eller få hårdere sanktioner lige pludselig fik en ny mulighed for at slippe uden om fængsel og gå direkte i samfundstjeneste og det betragter vi som et problem da venstrefløjen tilbage i den tidligere valgperiode vedtog forslaget sagde hele den daværende blå

og nu hvor pointtavlen

af folketingsmedlemmer er skiftet

at det er på tide at vi tager den her debat igen

håber at tingene har ændret sig i forhold til det her emne vi gjorde det faktisk

i to tusind og seksten for to år siden og nu synes vi så at det er på tide at gøre det igen da vi havde den debat

udtalte den daværende justitsminister at den udvikling der var sket på det her område skabte forundring

det kom i kølvandet på at jyllands posten kunne vise hvilken udvikling der havde været siden reglerne

blevet omfattet i dansk folkeparti

vi jo ikke imod samfundstjeneste sådan helt generelt der kan være nogle perspektiver

det som vi sagtens kan tage og kigge på men vi er bekymrede for

er tippet i en for slap retning og det er vores indtryk at det er sket landets nuværende justitsminister markerer sig jo gerne

ønsket om strengere straffe og det synes jeg er rigtig godt og derfor håber vi selvfølgelig også at justitsministeren vil lægge sig i selen

at vi lige præcis på det her område sørger for at få strammet op jeg kan også se når

et ønske fra nogle af de andre partier i regeringen jeg faldt over en kronik i jyllands posten fra september to tusind og sytten der er skrevet af venstres retsordfører og jeg får lige lyst til

at citere dele af den kronik en fængselsdom kan

gøres betinget og skal ikke afsones hvis forbryderen det står der

er en glimrende ordning der har betydet at mange kriminelle ikke falder tilbage til ny kriminalitet hvad et fængselsophold kunne have medført selv om ordningen over årerne er blevet udvidet har det dog altid været forudsat at denne strafform var forbeholdt mindre grove forbrydelser herunder simpel vold efter straffelovens § to hundrede og fire og fyrre eksempelvis en lussing stik imod lovgivers intentioner er samfundstjeneste nu gledet hen og er blevet en gangbar straf for mange tilfælde af grov vold efter straffelovens § to

kan man kun gisne om men det kan bestemt ikke udelukkes at dommerne har ladet sig påvirke at den tidligere sr regerings forslag om generel udvidelse af ordningen faktum er i hvert fald at udviklingen i antallet af domme om grov vold hvor straffen kan afsones ved samfundstjeneste

er markant stigende og pudsigt nok med et voldsomt knæk opad i to tusind og femten da sr regeringen

tallene taler deres tydelige sprog så kommer

set ikke for at være polemisk at jeg læser den her kronik op

jeg er jo meget enig i det venstres retsordfører skrev tilbage i to tusind og sytten og det er ganske enkelt også derfor at jeg synes at det er afgørende at vi nu får handlet på det når der er en mulighed for det

et flertal for det for eksempel burde det være helt åbenlyst at folketinget får lukket den mulighed man har i dag

at det selvfølgelig kun kan ske i enkelte sager hvor det handler om simpel vold vi skal altså have lukket den kattelem som

var inde på i kronikken for begår man grov vold

samfundstjeneste så skal man direkte i fængsel jeg ser frem til at vi får gjort noget ved emnet her i løbet af folketingsperioden og så skal jeg afslutte med at læse et

på vegne af socialdemokraterne venstre liberal alliance det konservative folkeparti og dansk folkeparti

straffe afspejler de forbrydelser der er begået folketinget noterer sig at anvendelse af betingede domme med vilkår om samfundstjeneste er steget efter lovændringen i to tusind og femten folketinget tilkendegiver at det skal sikres at personer ikke idømmes betingede domme med vilkår om samfundstjeneste for personfarlig kriminalitet som står i misforhold til befolkningens retsfølelse folketinget noterer sig derfor at regeringen vil se kritisk på brugen af samfundstjeneste i voldssager herunder især sager om grov vold og løbende iværksætte de nødvendige initiativer folketinget tilkendegiver endvidere at der skal føres en hård kurs over for personer der begår ny kriminalitet i prøvetiden og dermed viser at de ikke formår at gøre brug af den mulighed som en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste

haster videre til fru

den kriminelle ikke gentager sin forseelse og derudover at

sikre retfærdighedsfølelsen i socialdemokratiet

at vi har forskellige afsoningsformer vi har åbne og lukkede fængsler vi har pensioner vi har fodlænke vi har samfundstjeneste og vi har bødestraffe det er dommeren der på baggrund af en konkret vurdering af den pågældende dømte og ud fra de rammer vi sætter her i folketinget vurderer hvordan straffen skal afsones er der tale om fodlænke eller samfundstjeneste under den sidste del af en fængselsstraf

er det kriminalforsorgen der vurderer om den dømte er egnet til afsoning de fleste

har begået berigelseskriminalitet

vigtigt at der er tillid til samfundstjeneste som afsoningsform og derfor må det heller ikke være reglen at personer dømt for personfarlig kriminalitet kan afsone

derfor synes vi også at det er relevant at få undersøgt hvor ofte det rent faktisk finder sted at

herunder også om der er tale om den primære straf eller om der er tale om den her sidste tredjedel for

det kan sådan set give god nok mening at man afsoner afsoner den sidste tredjedel af sin straf ved samfundstjeneste i stedet for

og resocialiserende effekt at man er

er en god strafform derfor vil vi under ingen omstændigheder afskaffe den det var os selv der udvidede brugen

fordi effekterne har vist sig rigtig rigtig gode men

samfundstjeneste bruges med omtanke

personer dømt for personfarlig kriminalitet i sin tid

det også vores opfordring til justitsministeren at det undersøges

det nytter jo ikke noget at vi står her i folketinget og vedtager en ting

siden nitten to og halvfems har vi haft kapitel otte i straffeloven

samfundstjeneste der hvor den strafform er rimelig og det er den mange steder den hindrer over for rigtig mange domfældte personer

senere tilbagefald i kriminalitet

tiden i fængsel samfundstjeneste bruges som socialdemokratiets ordfører sagde jo over for den

der så bliver konverteret til arbejdstimer der er selvfølgelig i

begrænsninger hvornår der skal ske anvendelse af samfundstjeneste og det er så også genstand for for dagens emne her i folketinget det er helt klart at fra venstres side ønsker

samfundstjeneste bragt i anvendelse som strafform når der er tale om

vedtagelse i folketinget og i lovændringen

den betydning at grovere voldsformer kunne komme ind under samfundstjeneste og der er jo

så også sket det som tidligere ordførere har nævnt nemlig at

ind hvor grov vold straffes med samfundstjeneste og så meget desto mere er

retspraksis ganske ligesom vi under det foregående debatpunkt her i folketinget slog fast at det var nødvendigt at holde øje med udviklingen inden for straffen for

vi har set eksempler hvor det jo igen er nødvendigt at holde lidt øje med udviklingen i domspraksis omkring udvisningen af kriminelle

sørgeligt chok for det juridiske danmark herunder dommere domstolsstyrelse anklagemyndighed og så videre

jonas christoffersen fra institut for menneskerettigheder redegøre for domspraksis nede

det er nødvendigt

følge godt med i hvordan domstolene udvikler sig altså i relation til de regler der skal følges det gælder som sagt omkring udvisningen af kriminelle udlændinge det gælder

altså også i relation til samfundstjeneste og derfor

tekst der har været læst op her i folketinget og som jo

i de tilfælde hvor det overhovedet kan komme på tale men venstre er

samfundstjeneste er jo et alternativ til fængselsstraf og det er en strafform som nogle får som en del af en betinget dom mens andre udfører samfundstjeneste som en del af betingelserne for deres prøveløsladelse og samfundstjeneste betyder at den dømte skal udføre et arbejde for en

som ellers ikke ville blive gjort og omfanget er mindst tredive timer og højst tre hundrede timers arbejde som skal udføres i den dømtes fritid og de dømte er altid undergivet tilsynet af kriminalforsorgen i den periode hvor de skal udføre samfundstjeneste samfundstjeneste er jo en

hvor man straffer klogt og derfor bør

samfundstjeneste så meget som muligt

en en række af gavnlige effekter i forhold til for eksempel at

folk i fængsel samfundstjeneste gavner ganske enkelt kommende ofre og samfundet det er en straf som skaber mindre recidiv altså mindre tilbagefald til kriminalitet og dermed færre fremtidige ofre

en straf hvor den dømte undgår at blive påvirket af hærdede kriminelle

den dømte kan passe et job eller en uddannelse og fortsat tage sig af børn eller familie det er en straf der er billigere for samfundet

mennesker i fængsel

til et liv uden kriminalitet den dømte ser at der er en anden måde at leve på og den dømte tager det ofte

det kan også ske at folk efterfølgende bliver ansat det sted hvor de har været i samfundstjeneste

derfor også en strafform som forebygger ny kriminalitet

ikke mindst fordi man kan fortsætte med at passe sit arbejde og sin uddannelse man kan bevare sin bolig man kan være hjemme hos familien og man

den negative påvirkning

dømmes hvert år til samfundstjeneste og cirka halvdelen dømmes for

dømmes for overtrædelser af færdselsloven

inden sagen kommer for retten eller der træffes beslutning om prøveløsladelse undersøger kriminalforsorgen den pågældendes personlige forhold og sociale forhold og vurderer om han eller hun er i stand til overholde de vilkår der er for at udføre samfundstjeneste og det sker jo blandt andet ud fra en vurdering af om

er egnet til samfundstjeneste men det sker jo også ud fra en konkret vurdering af befolkningens retsfølelse eller

i hvilket omfang brug af samfundstjeneste ville være krænkende for ofret så der bliver i hver enkelt situation i dag taget stilling til om samfundstjeneste er det rigtige værktøj

det skal ikke være nogen hemmelighed at vi fra enhedslistens side synes at yderligere brug af de strafformer som skaber mindre kriminalitet

skaber færre ofre i fremtiden

l halvtreds som blev vedtaget to tusind og femten

at brugen af samfundstjeneste som alternativ til ubetinget fængsel blev

synes derfor ikke at det forslag til vedtagelse der er

vi synes ikke at der er grund til at se kritisk på brugen af samfundstjeneste det er da i hvert fald kun hvis man ikke ønsker at der skal være færre ofre i fremtiden der er brug for at bruge mere samfundstjeneste

være med udgangspunkt i en konkret vurdering af den enkelte tiltalte den dømte ud fra de konkrete omstændigheder der er gældende og det

i dag og den konkrete vurdering skal vi selvfølgelig holde fast i

vi skal straffe på en måde der giver mindre kriminalitet for det giver færre fremtidige ofre og derfor

skal vi have mere samfundstjeneste vi skal ikke have mindre samfundstjeneste

debatten om brug af samfundstjeneste

i folketingssalen og det har den sådan set gjort

siden nitten to og halvfems hvor samfundstjeneste blev indført som en strafmulighed

fryses fast på et bestemt historisk

mange af de straffe man kunne blive idømt efter danske lov synes vi jo i dag er drakoniske

man kan nævne afsoning i hjemmet med elektronisk

fodlænke og man kan nævne samfundstjeneste men det helt afgørende er jo at brugen af samfundstjeneste sker i den rigtige sammenhæng og at det ikke taler imod hensynet til offeret og til den generelle retsfølelse og retfærdighed i samfundet og derfor stemte vi i liberal alliance imod sr regeringens lovændring i to tusind og femten der lagde op til

eller anden form for grænseland hvor det er vigtigt at sørge for at en straf faktisk bliver oplevet som en straf højesteret har i forskellige sager om grov vold valgt at bruge samfundstjeneste som straf i stedet for ubetinget fængsel men samtidig har man pointeret at det bør høre til undtagelsen at man giver samfundstjeneste i sager om vold af særlig farlig karakter og næsten som sædvanlig kan man sige taler

når dansk folkeparti har rejst den her debat synes

tage de mere principielle spørgsmål op

da jeg studerede sociologi stødte jeg på et spørgsmål som

overhovedet er forskel på kriminalret og civilret kunne man ikke bare klare det hele med en større eller mindre erstatning er det virkelig nødvendigt at man skal have to selvstændige systemer og det han blandt andet når frem til er at når man har

ansvaret for straf fra den forurettede og

den forurettedes slægt før danmark for alvor blev et kristent land

ulejligede myndighederne med at straffe det var noget

klarede paragrafferne sådan som vi også kan læse om det i de islandske sagaer straf er altså noget som staten på en eller anden måde har overtaget fra familierne for at forhindre

ser jeg i hvert fald sådan på det at der altid har været en diskussion

folketinget skal stille sig selv op som repræsentant for civilsamfundet og sige hvad der er det rimelige eller om det skal være et

tiden finder sted skal eksperterne bestemme det eller skal vi der har et folkeligt mandat tage stilling til

der må vi finde et niveau mener jeg som er i overensstemmelse med de straffe som som ofrene forventer når

det ansvar er delegeret til staten regeringen har jo også på den baggrund

iværksat en hel masse initiativer der skal skærpe straffen i sager om personfarlig kriminalitet et af dem har vi lige behandlet

lovforslag l en hundrede og to og fyrre der jo altså lægger op til at vi som folketing

forvalte det ansvar som vi har fået fra civilsamfundet så jeg kan bare genfremsætte las synspunkt om at det afgørende er at straffen står mål med den forbrydelse der er blevet begået det er vigtigt ud

retsfølelseshensyn og retfærdighedshensyn og derfor bakker vi selvfølgelig op om den udtalelse der allerede er blevet læst op

så er det fru josephine fock

alternativet værsgo

dansk folkeparti lægger op til i deres forespørgsel hvor

vi bliver bedt om at debattere samfundstjeneste for personfarlig kriminalitet

skal ikke herske nogen tvivl om at som udgangspunkt for alternativet

synes vi jo at samfundstjeneste er en rigtig rigtig god ting

og det det gør

recidiv som det hedder altså en lavere tilbagefaldsprocent på omkring femten når der idømmes samfundstjeneste i stedet for en ubetinget frihedsstraf risikoen for ny kriminalitet som fører til en frihedsstraf mindskes med omkring fem og tyve

mens risikoen for at begå ny kriminalitet der er så alvorlig at det fører til en ny fængselsstraf mindskes med tredive procent i løbet af det første år efter dommen og med ni og tredive procent i perioden op til tre år efter

det er en rapport fra justitsministeriets forskningskontor fra to tusind og fjorten som jeg citerer her

så er spørgsmålet som dansk folkeparti stiller i

samfundstjeneste for personfarlig kriminalitet og det er jo klart at der skal man vægte befolkningens retsfølelse op imod

og man skal også i høj grad vægte hensynet til

jeg egentlig vil hæfte mig ved er at i forarbejderne til lovændringen fra to tusind og femten står det jo præcis at grov vold efter straffelovens § to hundrede og femten som udgangspunkt

fængsel og det synes jeg egentlig er en glimrende formulering fordi det jo giver mulighed for at se på den konkrete

det er unægtelig svært for os her i folketingssalen at

sige at udgangspunktet i lovgivningen er at man ikke giver samfundstjeneste når det er grov vold personfarlig kriminalitet

samfundstjeneste hvis man kan se i den konkrete sag

noterede mig faktisk også

blev vedtaget

venstres karsten lauritzen

i den meget grove personfarlige kriminalitet skal der være meget snævre rammer

jeg synes sådan som loven er skruet sammen i dag at den gør og jeg synes at vi skal

gå ind og lovgive om konkrete sager

vi kender ikke de konkrete sager og derfor synes jeg at det er rigtig fint at vi lægger op til

en rigtig god idé samfundstjeneste

og det må jo også været vigtigt for os at sørge for at de mennesker som har begået kriminalitet ikke går ud og laver ny kriminalitet således

at vi ser yderligere ofre

i er jo at der overhovedet dukker ofre op så det skulle være mine bemærkninger til denne forespørgselsdebat

til fru zenia stampe

vi glæder os også til at få udredt området en lillebitte smule for at finde

reglerne for samfundstjeneste skrev vi eller det var justitsminister mette frederiksen

blandt andet vil omfatte visse sager vedrørende simpel vold

daværende regering hvor mit eget parti altså også var repræsenteret det var

den her øgede mulighed for at anvende samfundstjeneste skulle bruges på grov vold for så havde man jo nok nævnt

den her øgede brug af samfundstjeneste egentlig bliver

kan konstatere at samfundstjeneste bliver anvendt i sager

grov vold er det så fordi den bliver anvendt i reststraffen altså der hvor man egentlig ville have prøveløsladt

vælger man at prøveløslade med vilkår om samfundstjeneste

så er det jo noget lidt andet end at sige at man

grov vold så har man jo fået fængselsstraf men

i stedet for at blive prøveløsladt bliver man prøveløsladt med vilkår om samfundstjeneste som

på sin vis kan siges at være en skærpelse derfor tror lige er brug for at finde er op og ned på det her

simpel vold og grov vold og hvis jeg forstår

lige at grave sig ned i i de her sager og finde ud af hvor

givet samfundstjeneste er er

fejre fødselsdag alle steder

samfundet skal altid være på offerets side og vi skal altid stå side om side med vidnerne som ved at stå frem

gid det dog bare var simpelt

bekæmpe kriminalitet op med straffene ned med vold og anden kriminalitet det er som om

højrefløjen tror på den her simple mekanik men sådan forholder det sig bare ikke i virkeligheden sf støtter hårdere straffe for hårde forbrydelser vi er ganske usentimentale over for både voldsforbrydere

bag handlinger der rammer både enkeltpersoner og samfund vi skal straffe for at retsfølelsen skal passe til forbrydelsen men det giver mening at benytte den type straf som også kan modvirke fremtidige forbrydelser og her kan samfundstjeneste nogle gange være det helt rigtige svar vi har i dag en

nuanceret værktøjskasse med virkemidler fra lukkede fængsler til fodlænke pointen er at vi skal straffe på en klog måde

samfundstjeneste kan være netop den type straf hvor vi opnår flere gode effekter på samme tid den dømte oplever en konsekvens af sin handling

den dømte kan trods straf bevare kontakten til det arbejds familie og fritidsliv som under alle omstændigheder venter alle dømte efter afsoning sf overlader det trygt til domstolene at skræddersy straffen til hver enkelt person i forhold til forbrydelsen sf mener det er godt at dommerne har en værktøjskasse der indeholder samfundstjeneste

men det er selvfølgelig lige så klart at det må være undtagelsen og kun under helt særlige forhold

at samfundstjeneste kan bruges i sager om grov vold ja faktisk er vi overraskede over at samfundstjeneste overhovedet tages i brug i de her sager medmindre altså at der er nogle helt særlige vilkår

vi er tilfredse med at regeringen er åben for at

kigge på det her emne vi hælder nok til at være lidt tilbøjelige til at være enige med dansk folkeparti i at samfundstjeneste måske bliver brugt lidt for meget så vi

op om den vedtagelsestekst som

tak for det jeg synes der har været nogle klare tilkendegivelser i dag der har været en klar tilkendegivelse om at samfundstjeneste

så klar tilkendegivelse om at det skal ske i den rette sammenhæng der er og det kan man høre på debatten det kunne man også på debatten før og de mange andre diskussioner vi har om lovforslag her i salen

på det retspolitiske område et meget stort flertal i folketinget som ønsker

at det flertal er

befolkningens ønsker på på det her område i teksten henvises der jo

og løbende iværksætte de nødvendige initiativer det synes jeg er rigtig godt det

så betyde at vi skal kigge nærmere på om der er noget der skal rulles tilbage

det jo være noget vi må se om vi kan lave en politisk aftale om og det vil også

skulle findes midler til eventuelt

for jeg mener at det her er noget vi skal holde øje med hele tiden det er utrolig væsentligt for befolkningens retsfølelse at der er en balance der viser hvornår vi bruger samfundstjeneste og hvornår vi ikke gør men jeg er også lige så enig i at vi lige skal have

er forhandlingen sluttet som nævnt

vil afstemning om det fremsatte forslag til vedtagelse finde sted torsdag den første marts totusinde og attende

har gemt sig nu da herre søren søndergaard er dukket

velkommen til skatteministeren det var dejligt

det kan selvfølgelig komme bag på ethvert ministerium at folketinget arbejder hurtigt

sådan gør en rigtig skatteminister værsgo til ministeren

først og fremmest skal jeg beklage jeg var af den opfattelse at der ville være spørgsmål til

den foregående forespørgsel det var der så ikke

folketingsbehandlingen

det beslutningsforslag som vi førstebehandler her i dag

forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af begrænsningen

fradrag for rejseudgifter for udøvende

som handler om på en række områder

udøvende kunstnere

udøvende kunstnere det er sådan at vi har et helt særligt sæt regler for

man historisk set

få et særligt fradrag hvis man som led i sit

rejser og har udgifter i den forbindelse der kan man få

kan få refunderet sine omkostninger

særligt fradrag på et særligt beløb afhængigt af hvor mange dage man er

sit arbejde for nogle år siden begrænsede

til halvtredstusind kroner året efterfølgende begrænsede man det yderligere til femogtyvetusind kroner hvorfor begrænsede man muligheden for at få det her særlige fradrag

for rejseudgifter

som fik nogle meget store fradrag i forbindelse med at de

i polen og så rejste til danmark og arbejdede og ud over at

få et ret stort fradrag så det var fordi fradraget blev brugt på en uhensigtsmæssig måde i

og som jeg erindrer det blev det gjort med bred opbakning i folketinget

for rejseudgifter så foreslår enhedslisten

som led i deres beslutningsforslag af herre søren søndergaard

og jeg vil godt sige på regeringens vegne at vi ønsker gode vilkår for kulturlivet i danmark vi ønsker gode vilkår for kunstnere men at vi

ikke som forslagsstillerne fra enhedslisten

der giver særlige muligheder for at man kan få fradrag som udøvende

hvis man skulle gå ned ad sporet med

for folk der rejser som led i deres arbejde så skulle

man altså ind i den problemstilling som var anledningen til at man reducerede muligheden for alle og ikke bare for kunstnere nemlig at eu borgere også får adgang til det her fradrag og derfor har man så reduceret det i sidste ende er det selvfølgelig en politisk beslutning om man ønsker at gøre det som enhedslisten lægger op til i deres

regeringen kunne inden for den ramme jeg har skitseret godt være positive over for

forbedre vilkårene for folk der rejser i forbindelse med deres arbejde men vi afviser

gør at gøre det specifikt for

udøvende kunstnere vi vender os også mod den finansiering som enhedslisten har af det her og i øvrigt af de efterfølgende ikke her i dag men de efterfølgende tre beslutningsforslag som handler om at forbedre skattevilkårene for for kunstnere

som regeringen har gennemført det er vi naturligvis uenige i så selv om vi har sympati for enhedslistens ønske om

det er sådan allerede i dag at en udøvende kunstner

det særlige fradrag der bliver givet til folk der rejser i forbindelse

gælde det samme for en montør som for en for en udøvende kunstner det er regeringens opfattelse og derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget

var helt tydeligt om man mener at der er særlige forhold for de udøvende kunstnere

vi laver regler for dem

netop skal flytte sig meget for at kunne

kulturliv og udøvende kunstnere det er i særdeleshed kunstnere der rejser som led i deres kunstneriske gerning

at kulturen ikke bare er i hovedstaden eller i de større byer hvor der måske er teatre og et stærkt kunstnerisk miljø

udøvende kunstnere arbejder for eller i form af lokale kulturpuljer

og andet og den

berettiget givet til de udøvende kunstnere men regeringen er ikke af den opfattelse at udøvende kunstnere har en så stor særstilling i vores samfund at vi skal lave helt særlige skatteregler for dem i forvejen gælder der jo nogle helt særlige regler for en række kunstnere

finansloven og andre ting og det er i forvejen meget

de særlige vilkår som gælder og som jo er forskellige fra erhverv til erhverv her har vi altså at gøre med en gruppe som i den grad for at kunne udøve sit erhverv for at kunne skabe kunst som udøvende kunstnere i hele landet altså at være rundt

i stedet for kun en puljestøtte

understøtter erhvervet til at kunne vokse i sig selv igennem det her

have at der kommer flere udøvende kunstnere og at der er gode vilkår for

set færre fradrag i stedet for flere og jeg tror at den mest hensigtsmæssige måde at støtte udøvende kunstnere på ikke er at lave skattemæssige særregler for

skattesystemet så kommer der mange andre grupper som mener at deres arbejde er mindst lige så vigtigt

det her øgede fradrag på den baggrund afviser vi det altså

jeg vil bare gerne bede ministeren om at bekræfte at der på en

lang lang række områder i skattelovgivningen

særlige fradragsmuligheder for særlige faggrupper og jeg vil bare høre om vi kan forvente et udspil nu har regeringen jo

fuldstændig ændrer vores skattesystem men vi har en forenklingsdagsordenen

afskaffe afgifter og også sanere

i fradrag

politiske virkelighed er at der er nogle særlige interesser man

som skatteminister men man skal tænke sig grundigt om når man går den der fradragsvej

at her er der ikke tale om at øge det generelle fradrag for rejseudgifter der kunne komme montører og folk der ellers rejser meget i forbindelse med deres arbejde til gavn

fradrag og det snævre fokus

fradrag der er målrettet meget særlige og specifikke grupper i skattelovgivningen så det er ikke noget særligt jeg er

set enig med ministeren i at det ville være fint at finde en anden vej til at finansiere

som kunstnere har fordi de får tilbudt et stykke arbejde hvor der ikke er dækning for det ophold der skal til netop for at få kunsten ud i alle områder

om man i regeringen har diskuteret en anden måde

det kan man jo afklare ved en simpel undersøgelse så er der en anden måde man kan gøre det på

så vil vi da gerne være fuldstændig åbne over for det vi har ikke forelsket os i lige den her skattemodel vi vil godt forhandle om en anden måde er der en anden måde fra regeringen som vi kan diskutere

deres kunstneriske gerning og brugte de regler der gælder for helt lovligt at fradrage udgifter de

de måske kunne minimere deres skattebetaling i forhold til at være lønmodtagere hvor man blot som a eller b indkomst

sin sin løn det er der så nogle der vælger ikke at gøre fordi så er der alle mulige andre regnskabsmæssige krav

så ønsket om at skabe et mere enkelt skattesystem og sikre sig at man kan

er en virksomhed man er en mellemting mellem en lønmodtager og en

felt vil vi gerne arbejde i men vi ønsker ikke at lave noget målrettet ad skattevejen for at forbedre vilkårene for en så smal målgruppe som

tak til skatteministeren vi går videre i rækken af ordførere jeg ser ikke socialdemokratiets ordfører i salen og derfor går vi videre til herre alex ahrendtsen som ordfører for dansk folkeparti

tak for den meget flotte præsentation formand

et lidt interessant forslag for enhedslistens normale indstilling til tingene er jo at alle er lige

være lige fattige med det her forslag

og man trækker en ganske bestemt gruppe ud

skal have en ekstra god

kan lige så godt på dansk folkepartis vegne sige at det stemmer vi

vi er ikke tilhængere af det skatteministeren har gjort rede for baggrunden for de nuværende regler

fradraget blev nedsat i to tusind og tolv hvor enhedslisten var støtteparti for den daværende regering der gennemførte det og det var fornuftigt

på baggrund af de store fradrag til udenlandske borgere

som skatteministeren også delvis har været inde på

mange andre faggrupper som også arbejder væk fra deres bopæl og skal de så ikke også have

det er vel egentlig det bedste argument for at stemme imod vi er i dansk folkeparti ikke tilhængere af skattemæssige særregler for enkelte grupper mange håndværkere for eksempel fra jylland arbejder jo på byggerier i københavn mange montører har også dage væk hjemmefra så er der jo mulighed for kunstnerne at få dækket deres udgifter af arbejdsgiverne hvor godtgørelsen er skattefri og uden et loft eller de kan blive selvstændige erhvervsdrivende og dermed også trække deres udgifter fra altså simpelt hen få et cvr nummer så er vi heller ikke specielt vilde med finansieringen

enhedslisten så jeg må skuffe herre søren søndergaard med at dansk folkeparti ikke støtter forslaget og vil

i at skabe bedre udviklingsmuligheder for dansk kultur derfor undrede det mig bare at høre en ordførertale som som

egentlig lød mere som om det var

varmt hjerte bankende for kulturen

at finansiere en tilværelse som udøvende kunstner i danmark

talerstolen taler vi på dansk folkepartis vegne og jeg har selvfølgelig rådført mig med skatteordføreren og vi er fuldstændig enige der er ingen slinger i valsen og så må jeg

går ind for skattemæssige særregler

oprette sig selv som erhvervsdrivende og dermed få få fradrag for udgifter herunder også transportudgifter jeg har jo selv haft to små

skattemæssige særregler for en ganske lille gruppe det er ikke den rigtige vej at gå så er der jo også en række muligheder for kunstnere for at få støtte som andre mennesker ikke kan få

enhedslistens ordfører sagde man kunne jo også gå ad andre veje hvis man var enig i problemstillingen

nogle problemer i dag i forhold til de udøvende og skabende kunstneres

henseender bedre muligheder for at

statens kunstfond og alle de muligheder der er der for at få et legat og så findes der de private fonde hvor man også har mulighed for at få legater så jeg mener faktisk at kunstnere på nogle punkter er bedre stillet end andre grupper der også har det svært og som har et ret frit liv og som har svært ved at få tingene til at hænge sammen fordi de ikke har en fast ansættelse

dansk folkepartis politik og jeg ser frem til at når vi nu går i gang med at finde de der halvtredstusind steder i skattelovgivningen hvor enkelte små grupper kan få fradrag for det ene og for det andet og

ellers er der ikke nogen sammenhæng i det

dansk folkeparti siger men jeg vil godt spørge i forlængelse af ordførerens tale om ikke ordføreren anerkender at der er en forskel på om vi snakker om en kunstner som tager ud til et eller andet kort engagement i provinsen

forening eller et eller andet og får en løn for det

til at betale rejseudgifterne men det bidrager til at få kunsten ud i landet og så en vvs forretning eller en montørforretning altså skal kunsten fungere fuldstændig på markedsmæssige vilkår på linje med al anden virksomhed som vi ser i

jo selv som forfatter været ude

foredragsvirksomhed i sognene i kirkerne og andre steder og der fik jeg da betalt mine transportomkostninger som sagt kan

enkeltmandsvirksomhed så har man mulighed for fradrag

det er et lidt tænkt beslutningsforslag undskyld at jeg siger det

så ender vi altså i en særlig ideologisk konstruktion hvor det ikke handler om princippet og hvor det ikke handler om pengene men hvor det hvor det handler om hvorvidt den pågældende kunstner har valgt at være selvstændig eller har valgt at være lønmodtager

det er er udelukkende et spørgsmål om at kunstneren skal være selvstændig og ikke være lønmodtager jeg kunne så godt tænke mig at høre hvilke andre konsekvenser det har på en lang række andre områder men det interessante er

det kun er ideologi det handler altså ikke om

men man kan ikke få det hvis man er lønmodtager er det sådan at dansk folkepartis politik hænger sammen

for at få fradraget sine transportudgifter ved at vælge en anden konstruktion herunder at man

det synes vi da egentlig er en god måde at gøre det på

det er godt at der er mange selvstændige jo flere selvstændige jo bedre hvem siger at de skal have en slags lønmodtagerfunktion det er jo svært at kalde dem lønmodtagere når det når det foregår på

jeg synes egentlig er en fin ting at man er selvstændig det er da langt det bedste jo flere

næste i rækken er herre jan e jørgensen

holde en tale som man ikke havde læst på forhånd

det synes jeg fortjener al ære og respekt

gerne fortsætte i den muntre tone

glæde mig over at enhedslisten mener det betyder noget at slippe billigere i skat det er noget der fremmer virkelyst at man kan få et skattemæssigt fradrag så det synes jeg jo er rigtig rigtig dejligt

det

lidt underligt at se at det såkaldte arbejderparti som de vist stadig væk kalder sig

kunstnere og bygningsarbejdere

udfordringer med at man ofte

bo på hotel eller spise ude og så videre

kunstnerne og siger at de skal behandles bedre end andre grupper som kunne

fordi vi ikke mener at kunstnere er en vigtig del af vores kulturliv det mener vi og vi har også forståelse for

jo også en mulighed og så har man nogle andre fradragsmuligheder der men altså bygningshåndværkere montører og så videre og andre er i

fjernet loftet for hvor meget de kan fradrage men

har vi lidt svært ved at se så er der jo også en diskussion om hvorvidt det beløb som enhedslisten mener det vil koste at gennemføre

bruge ti million kroner på så

forslag til hvordan man undgår at at komme i den situation at man ikke kan få et fradrag for for

opfordring og løsning til lønmodtagere bygningshåndværkere

situation altså som kunstner har man

bygningshåndværker vil man typisk have én arbejdsgiver og der er det jo ikke en mulighed at man

kræves der jo at at man reelt er selvstændig og derfor har flere forskellige arbejdsgivere

en situation de færreste bygningshåndværkere er i

rigtig godt for rigtig mange kunstnere og der er da også rigtig mange kunstnere der har nedsat sig som

den ene gruppe jo typisk arbejder inden for et felt

betales det personale der passer teaterforeningens forestillinger og den der serverer øllet øllet skal betales og lejen skal betales og så videre udgangspunktet

at det er et foretagende som konkurrerer med andre foretagender hvor udgangspunktet er

tjenes et overskud det gør

en stor forskel og det gør at det her nedsatte rejsefradrag særlig rammer den gruppe

herre leif mikkelsen som ordfører for liberal alliance

tak for det det er klart at man spidser ører når enhedslisten

som en del af deres politik

dog for en meget begrænset gruppe men

forventning om at næste gang

alliance kæmper en hård kamp for skattelettelser til almindelige mennesker

vi arbejdede med det her ved juletid så

særbehandling for enkelte grupper

jungle af skattepolitik som almindelige mennesker jo ikke kan finde ud af det bliver kun værre af at man laver særregler

og der mangler vi enhedslistens hjælp men jeg ser da frem til næste gang

på barrikaderne for at sikre en rigtig god politik med lavere skatter og afgifter sådan at de her folk som

gerne samarbejde men dermed også sagt at vi ikke kan støtte det her

altså er det virkelig gået hen over liberal alliances hoved at enhedslisten som et hovedkernepunkt i sin politik har skattelettelser til de lavestlønnede

så skal vi da få sendt partiprogrammet til liberal alliance men det er jo

er hvordan de skal finansieres

at finansiere skattelettelser til de dårligt stillede

hvis vi kan blive enige om det og finde nogle måder for eksempel ved at

vil han jo vide at en del af den skattepakke der kom igennem

der så jeg ikke herre søren søndergaard og enhedslisten støtte liberal

så jeg glæder mig meget til at det sker i fremtiden når nu det

politik for skattelettelser sikrer velfærd for ganske almindelige mennesker altså personlig velfærd muligheden for i højere grad at klare sig selv i stedet for det mantra som jeg fornemmer

mest muligt i skat for at dele ud til højre og venstre

kun en gentagelse af det vi har set igennem en række år

under en socialdemokratisk regering og det er jo endnu værre hvis vi tager de udspil som liberal alliance generelt kommer med på skatteområdet

ikke noget med at fjerne topskatten ellers ville et eller andet

fjerne topskatten og derfor er det et rigtig godt element i liberal alliances politik

og derfor var det jo en anden politik der var lagt frem i de skatteforhandlinger i efteråret det var sådan set

hvis man er så optaget af at sikre ganske almindelige mennesker bedre vilkår ved at give dem skattelettelser

enhver skattelettelse er en god skattelettelse det giver større personlig frihed

ordfører den næste i rækken er herre rasmus nordqvist

tak det er altid interessant når

alle andre har forberedt sig på på en helt anden del af den sag

vigtigt da jeg sad og læste det her beslutningsforslag er hvordan vi skaber ordentlige vilkår for udøvende kunstnere og hvordan vi faktisk skaber muligheden for at der kan være et levende kunst og kulturmiljø i hele danmark

det det her forslag går ud på det er når vi snakker med de udøvende kunstnere og deres organisationer at vi hører at de står med en udfordring jamen så lad os da løse den så lad os da

stedet for symbolpolitisk at rykke institutioner rundt

lave kulturkannibalisme på den måde

det selvfølgelig fuldt ud

måde at give den enkelte kunstner mulighed for

den måde være en del af et levende kunst og kulturmiljø

prøver at se på den udfordring vi står med

få økonomien til at hænge sammen når skal arbejde i hele landet

lette vilkårene for dem og det må vi bare sige

ikke i folketingssalen men i forbindelse med

sidste år men vi blev aldrig en del af den finanslovaftale det var jo ikke noget vi kom i mål med men derfor støtter vi tanken

kulturministerens røddingmøde det var dengang det var bertel haarder der var kulturminister

det allersidste oplæg er der så en der stiller sig op og siger det er egentlig lidt tankevækkende hvem det

det er kulturlivet men hvor er de udøvende og skabende kunstnere egentlig det er jo institutionsrepræsentanter

alvorlig

uhensigtsmæssig skævvridning i vores kultur og kunststøtte hvor vi prioriterer institutioner frem for

hilser jeg ikke bare det her forslag velkommen men også de andre forslag som enhedslisten har stillet vi kommer ikke til at støtte dem alle sammen

snakke om levevilkårene men vilkårene for udøvende og skabende kunstnere

kunsterne særlig godt fordi vi bedre kan lide dem end bygningsarbejderne som er den argumentation der er nogle der prøver at skyde os i skoene heroppefra

vi gerne vil have et levende kulturliv og det er altså ikke kun de store

er noget vi meget gerne vil arbejde videre med

ærgerlig over debatten i dag for

mere blevet til en skatteteknisk debat end det er blevet en debat om hvordan vi skaber

bedre vilkår for de udøvende og skabende kunstnere og prøver at få ændret på den skævvridning der er i dag mellem institutioner

jeg har selvfølgelig bemærket at der

de store byer og ud til provinsen det er også en spændende diskussion men men der er en anden balance her som der har været alt for lidt fokus på og

vil gerne takke enhedslisten for at sætte fokus på det nemlig balancen mellem

og så de udøvende kunstnere anden det kunne egentlig være ret interessant en dag at se hvis vi opgiver kulturstøtten til det samlede kulturliv hvor mange af de samlede midler

går til drift mursten

ikke sfs ordfører i salen derfor

i øjeblikket forleden dag så jeg på fru johanne schmidt nielsens instagram at hun er ved at tage kørekort og i dag ser vi enhedslisten foreslå skattelettelser til

så det virker som

meget velkommen der er nogle ting

ikke anvist en brugbar finansiering set fra vores synsvinkel

nogen penge vi kan dele ud til skattelettelser i tide og utide det tager vi som regel i større aftaler frem for i sådan enkelte drypvise beslutningsforslag til særligt udsete vælgergrupper som man forsøger at indynde sig

laver særordninger for

bestemte erhvervsgrupper så derfor kan vi ikke støtte forslaget men vi er meget glade for at enhedslisten foreslår skattelettelser

herre rasmus jarlov måske kan huske da vi behandlede et forslag her i salen om at at idrætsudøvere der havde vundet en medalje altså var blevet nummer tre i stedet for nummer fire måske ved en tilfældighed

ikke skulle betale skat af den

måske oplyse tilhørerne om om hvis han kan huske det hvem de øvrige partier var som fremførte det der

at lillebitte gruppe ud

sige at det gælder for alle der vinder idrætspræmier og ikke nødvendigvis for en bestemt gruppe

er der selvfølgelig behov for nogle særregler men vi vil gerne holde det nede og vi ser ikke behovet i det

alle dem der sidder ude bag skærmen

og de skal også ligesom have mulighed for at

så forundret over at den her debat endte der hvor den gjorde det ligger jo lidt i at den her sag bliver puttet i skatteudvalget

en anden debat hvis det havde været kulturudvalget ikke nødvendigvis fordi folk var nået frem til en anden konklusion men fordi der havde man taget et andet udgangspunkt

vi kan afgøre nu har vi bedt om at få sagen i kulturudvalget for blandt andet

at diskutere om der kan findes nogle andre måder at gøre det på

problemet jeg skal hilse fra sfs ordfører som er forhindret i at være her på grund af sygdom sf har nogle problemstillinger som som de vil rejse i udvalgsbehandlingen

vi siger tak til alternativet

for situationen efter det valg som vi får inden så længe og som vil føre til en ny regering blandt andet fordi folk er trætte

skattelettelser der hele tiden kommer til de rigeste i vores land

handler om tre ting det det handler for det første om en kulturstøtteordning

ordninger af lignende karakter til alt muligt andet nej det gør man ikke det

til folk der er i arbejde

vi ønsker at nogle flere skal fjernes fra passiv forsørgelse og komme over i aktiv beskæftigelse så det er jo

få en indtægt og så betale en skat af det gud ved om det overhovedet kommer til at

jo for det tredje om det der med sammenhængskraften i danmark

uanset hvor meget venstre drømmer om at udflytte det kongelige teater til skagen og christiansborg til middelfart og venstres hovedkvarter til anholt og så videre

ikke kan udflytte kulturinstitutioner i et sådant omfang så hver lille by i danmark har en kulturinstitution skal de så ikke have kultur

kan hyre nogle skuespillere skal de ikke

lave noget musik på frivillig basis

sammenhæng at det blandt andet er relevant med den her ordning

få kulturen ligesom en række af vores andre forslag vi skal

og hvor det kongelige teater aldrig nogen sinde kommer

det her forslag handler om og det er selvfølgelig

har flere overnatninger i forbindelse med deres arbejde

som man maksimalt kan fradrage for rejseudgifter svarende til otte og tredive døgn på standardtakster for eksempel viser en undersøgelse når det gælder dansk skuespillerforbund at det næsten er en tredjedel af medlemmerne som har

kunstnere skal tage penge med for at gå på arbejde

dækket deres overnatning og de fornødenheder der er

hvad er resultatet af det ja det er at der er kunstnere der er mere arbejdsløse end de burde være det er at der er jobs i kulturbranchen som ikke bliver udført især langt væk og det betyder igen at danmark bliver skævere kulturelt set end det burde være

få det her problem

hører vi dem gerne vi er ikke fikseret på en bestemt løsning vi er fikseret på at løse et bestemt problem

tidligere frem til to tusind og tretten

og som det er blevet nævnt blev det nedsat på grund af risiko for og af tydelige eksempler på misbrug af udenlandske arbejdere

kyniske arbejdsgivere brugte rejsetilskuddet som en del

at man kunne betale folk under en overenskomstmæssig løn fordi man kunne sige at så kunne de få et rejsetilskud og så kunne de leve i en kælder eller hvad ved jeg

vi har valgt at lade det her forslag med de tre argumenter jeg nævnte før altså beskæftigelse få danmark til at hænge sammen kulturelt

jeg citere fra bemærkningerne

afholdt i forbindelse med kunstnerisk arbejde det vil sige

nogle penge til nogle og vi ved ikke hvad der kommer ud af det

og det er det vi fremmer med det her forslag

altså jeg hørte at venstres ordfører var i tvivl om om det kunne holde sig inden for de ti million

vores vurdering er at det kan holdes inden for de ti million

også kigge på det det men uanset hvad

er det jo et meget meget lille beløb vi snakker om men det er som sagt et stort beløb for de udøvende kunstnere og det er et stort beløb i forhold til at bidrage til at bringe kunsten helt ud i landet jeg ser frem til at

kulturudvalget det her forslag er

det her forslag med det formål at nå frem til at løse det problem som det her forslag omhandler og kan det ikke ske under den nuværende regering

det kommer til at ske under den kommende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

næste møde afholdes i morgen onsdag den otteogtyvende februar to tusind og atten klokken tretten